leif mikkelsen

beslutningsforslag nummer otte og tredive karin nødgaard

nummer ni og tredive merete riisager

forespørgsel nummer tre og tyve finn sørensen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

nu

kan komme til at afgive stemme ja

en ny omgang da der åbenbart

og se om det går bedre den her gang

vi må notere herre torben hansen separat er der andre problemer

det er der ikke så

under alle omstændigheder vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren

da det ikke er tilfældet

vi slutter afstemningen for stemte

foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter jeg det som

ønsker nogen at udtale sig herre dennis flydtkjær som ordfører for

og to år skal have mulighed for samfundstjeneste og det ser vi en række problemer

blandt andet derfor har vi stillet et ændringsforslag så i tilfælde af sædelighedsforbrydelser eller voldsforbrydelser

mulighed for at tildele samfundstjeneste

i hvilket omfang man bruger muligheden i dag altså hvor det ikke kun er

hvor jeg synes det er helt hen i vejret

en sag med en ni og tredive årig mand som er blevet dømt for anden kønslig

blufærdighedskrænkelse begået mod en seksten årig kvinde

praktik hos den tiltalte som et led i hendes landbrugsuddannelse

i stedet for fængselsstraf fået samfundstjeneste

har fået samfundstjeneste for fængselsstraf

tiltalt for og fundet skyldig i

brysterne inden for tøjet på bagdelen uden

forsøgt at tage hendes bukser

samt tildelt hende slag i hovedet og i maven den her person

den pige har jo helt sikkert haft en rigtig voldsom oplevelse

og fået krænket sin retsbevidsthed ved at gerningsmanden kun får samfundstjeneste der er en gerningsmand som har

i besiddelse af tre tusind børnepornografiske billeder og som får samfundstjeneste

for alfonseri og der er sågar en mand som har misbrugt sin samlevers datter seksuelt igennem længere tid og

med at få samfundstjeneste og det synes vi da er helt hen i vejret og voldsomt krænkende over for offeret derfor har vi stillet det ændringsforslag at vi gerne vil have at den del tages ud af forslaget så man når man

grov kriminalitet ikke kan blive tildelt samfundstjeneste og det undrer mig meget

er forhandlingen sluttet og vi går til afstemning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

at muligheden for at tilkoble

påhængsvogn til store knallerter det der tidligere hed knallerter e45 udgår af lovforslaget det har vi selvfølgelig gjort af færdselssikkerhedsmæssige grunde vi er af den overbevisning at der er rigtig mange af de pågældende knallerter der bliver taget i og også i det daglige kører for stærkt vi har imidlertid ikke under

kunnet få nogen statistik på det her der føres tilsyneladende ikke statistik over den slags ting i politiet

når vi sådan har konsulteret vores maver at vi fastholder

øvrige ting tilsyneladende ikke har de samme gode maver som enhedslisten

det må vi jo så leve med vi fastholder vores ændringsforslag

stemmes om ændringsforslag nummer to af et mindretal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

tiltrådt af et flertal det øvrige udvalg om at lovforslaget deles i to lovforslag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

en otte tiltrådt af udvalget de er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer ni af et mindretal

vi slutter afstemningen for stemte tretten imod stemte fem og halvfems

jeg betragter herefter ændringsforslagene nummer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

om ændringsforslag nummer en af et mindretal

ændringsforslaget er forkastet der stemmes om

der stemmes om ændringsforslag nummer tre

vi slutter afstemningen for stemte otte

ændringsforslaget er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fire af et

vi slutter afstemningen for stemte otte imod stemte otte og halvfems

stemme om ændringsforslag nummer fem

afstemningen for stemte otte imod stemte ni og halvfems

der stemmes om ændringsforslag nummer seks af et mindretal og

slutter afstemningen for stemte otte imod stemte

slutter afstemningen for stemte otte imod stemte ni og halvfems

nul ændringsforslaget er forkastet der stemmes herefter om l halvfjerds der stemmes først om ændringsforslag nummer en

vi slutter afstemningen for stemte otte imod stemte

ændringsforslaget er forkastet

om ændringsforslag nummer to af et mindretal

vi slutter afstemningen for stemte otte imod stemte hundrede hverken for eller imod

om ændringsforslag nummer tre af et mindretal

nummer fire tiltrådt af udvalget

om l

der stemmes om ændringsforslag nummer en

vi slutter afstemningen for stemte otte imod stemte hundrede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

ikke noget der overrasker mig sådan generelt

burde jeg ikke være blevet overrasket men det gjorde jeg nu alligevel

som som har en historie i og det var den tidligere regering som lagde op til at det skulle

det er så en videreførelse af nogle af de tanker der har været så derfor ville det da have været naturligt at ministeren havde henvendt sig til venstre for at

få en forhandling inden førstebehandlingen jeg skrev så et venligt brev

en teknisk gennemgang og så kunne vi jo eventuelt hvis der var brug for det forhandle mellem første og andenbehandlingen altså det er selvfølgelig også

er det ikke særlig positivt men tilbage til lovforslagene

syv og firs og det er jo lovforslag

til at stramme op og effektivisere det er lovforslag som betyder at

nogle opgaver fra kommunerne til en institution som hedder udbetaling danmark

l seks og firs drejer sig om hvordan man administrerer det her og l syv og firs beskriver hvilke opgaver der skal ligge i udbetaling danmark og hvilke der

ud i praksis og det gør de vel det som

er at det der var udgangspunktet jo var at vi skulle have mindre bureaukrati

set en lang række af høringssvarene der sætter spørgsmålstegn ved bliver der mindre bureaukrati det ville jeg

ministeren om og fået klarhed over bliver der dobbeltarbejde i forbindelse med de her lovforslag det ville jeg godt have drøftet med ministeren inden førstebehandlingen så man måske kunne have fået snakket om om der var noget der skulle justeres

er at de føler at med det her lovforslag kan der blive nogle problemer

det bliver sværere at følge sagerne op

set også godt have forhandlet med ministeren

hvis der laves et lovforslag hvor man forhindrer

begrænser kommunernes mulighed for at gøre noget ved social svindel så er det da en katastrofe og det må vi have

vi må jo sørge for at de mennesker

ældre mennesker eller udsatte grupper der ikke kan

digitaliseringen ikke bliver svigtet

økonomiske forudsætninger nogle

lad os se om det der står i lovforslaget

lidt underligt at vi laver det her forslag og

alle de ting mener jeg er nogle meget væsentlige ting at få drøftet

til at fremsætte det

og liberal alliance satte det her i gang men det er jo ikke ensbetydende med at det der er resultatet nu

otte punkter som jeg nævnte er problemer som skal løses og som skal diskuteres nu blev der ikke mulighed for det

af det her lovforslag i socialudvalget jeg mener også det er helt klart

parlamentariske grundlag for at få det igennem det kræver altså

og at man får et seriøst samarbejde men det kræver også at

klargjort blandt andet over for kl og over for de enkelte kommuner at de problemer

socialt bedrageri

vigtig ting at folk ikke bliver svigtet at de mennesker ude

det kunne ikke lade sig gøre men nu regner jeg med at der bliver nogle

forudsætningen for at vi kommer videre med de

her lovforslag

der bliver de her forhandlinger og at vi får kigget på de otte punkter som jeg her har nævnt så det er vores udgangspunkt

det burde jo sådan set ikke komme bag på herre eyvind vesselbo at der kunne være

i fællesskab

i december to tusind og ti da den borgerlige regering med dansk folkepartis støtte

ikke det her lovforslag men etableringsloven og også fik kørt det igennem på trods af de betænkeligheder og

ikke komme bag på herre eyvind vesselbo men bedre sent end aldrig det er jo positivt at man nu ser at der er en masse problemer i hele det her lovkompleks derfor vil jeg spørge herre eyvind vesselbo

at være med til at sætte hele lovkomplekset i bero indtil vi til bunds har fået opklaret om der er grund til at have disse betænkeligheder og bekymringer som jeg tror at vi alle sammen deler så

så mener jeg at vi hurtigt kunne skride videre til at sige nu lægger det dødt

sætte fokus på de otte punkter som jeg nævnte

det er vores udgangspunkt vi vil meget gerne forhandle om det her vi vil ikke lægge det i mølposen men forudsætningen er selvfølgelig at man at man får kigget på de her punkter og får

forslaget så der bør jo være en mulighed for hvis

jeg bare tænker på er at hovedparten af dem

at få gjort noget ved de her ting det har åbenbart ikke været muligt

det er en større indsats der skal op at stå for at

forbedret det her lovkompleks til det mener jeg vil tage noget tid og derfor synes

processen så

det dødt og jeg synes at herre eigil vesselbo argumenterer ganske udmærket for at vi

at venstre og de andre borgerlige partier kan komme ordentligt med ind i processen

jeg vil gerne gentage mit spørgsmål og jeg vil indtrængende opfordre herre eyvind vesselbo til at være med

det man vedtog ved en tidligere lejlighed

var at man ville etablere det her nu kommer der så et konkret lovforslag med de detaljerede oplysninger om hvordan det skal udmøntes der mener jeg at

kan udvikle sig jeg er helt enig med spørgeren i at det her tager tid

også det jeg siger det tager tid at kigge på de her ting

derfor havde det jo også været meget meget fornuftigt hvis vi havde taget taget den tid der nu skulle bruges før den her første behandling til at få justeret nogle af de her ting og få klarhed over

enig med spørgeren i at det her kommer til at tage tid men det er jo ikke ensbetydende med

ministeren om at indkalde til forhandlinger om det her

to år

jeg har modtaget det her lovforslag og jeg vil gerne

en forhandling inden førstebehandlingen

en teknisk høring det er det der står i den e mail jeg har skrevet og det svar jeg har fået fra ministeren med hensyn til

skulle planlægge at det skulle behandles i dag og jeg

fra fra alle de høringsberettigede

man lavede etableringsloven og at vi nu forsøger at

fra talerstolen det står jo ganske klart

tænkt sig at indkalde til forhandlinger om det her

mig for at fremhæve nogle ting som

som jeg har nævnt tidligere har de her to lovforslag jo ikke været til behandling før det har været lovforslag om etableringen af det her

selvfølgelig noget med de bygninger der skulle laves og så videre så

og digitalisering det er vi også meget

hvordan kan det være at

venstre det har vi lidt svært ved

syv og firs kommet med i de detaljerede beskrivelser af hvordan det her skal være

det er fuldt ud reelt at sige at nu har det været i høring

masse høringssvar og nogle af de høringssvar påpeger nogle meget væsentlige elementer i de her lovforslag som er vigtige at få drøftet og forhandlet

også holder hundrede procent stik

så blandt andet det problem om

været fokus på det men spørgsmålet er om vi kan gøre det bedre sådan

ligger i aftalen kommunerne kan jo stadig væk lave en social indsats

så har man taget det imellem første og andenbehandlingen

en ekspeditionssag det er sådan lidt mystisk

det gennemført den aftale som den nuværende regering nu er tvunget til at gennemføre er den som den tidligere vk

om de problemer der kan være i sådan et lovforslag det er klart at man godt

har vi det heller ikke og derfor er jeg netop dykket ned i

problemet hvad er det for nogle problemer der er rejst og dem synes jeg da man skal tage

ved at stille de her spørgsmål og bede om at vi får nogle forhandlinger om det her lovforslag

vordingborg det er nemlig helt rigtigt at i frederikshavn havde man

nogle bygninger i forvejen men det ændrer ikke ved at

netop er kommet ganske langt med etableringen af det her

puha man er ikke sikker altså

siden alvorligt de bekymringer som vi sandelig ikke gik stille med dørene med dengang

høringsparterne heller ikke gjorde men det ville man ikke det her skulle partout hastes igennem

vinder ansvaret

stemte vi imod det er ikke nogen hemmelighed

imod at man skal prøve på at effektivisere og frigøre kræfter og penge

god og rigtig og vigtig prioritering

også allerede dengang men vi stemte imod fordi vi var bekymrede for om man gjorde det forhastet

forslaget igennem så står vi nu i en situation hvor udbetaling

og sammen med kommunernes landsforening

i øvrigt processen med at overflytte og efteruddanne medarbejdere er

have været vedtaget allerede i to tusind og elleve og

at kommunernes landsforening selv har været inde og regne efter på den beregningsmodel man brugte dengang og som var noget af det vi var bekymrede for

at tallene holder de mener at man kan finde de tre hundrede million kroner i besparelse som der er lagt op til i modellen det bekræfter

som skal være implementeringsorganisationen også og så har

at selv om det ikke er mig selv der har indgået den aftale synes

meget klædeligt at det store parti venstre som indgik aftalen med kommunernes landsforening i sin tid

stod på mål for den men jeg har det også sådan

hjælpen til digitalisering til vores ældre medborgere som kan have det svært

kommunen hvis man har det vanskeligt med

man har det svært fordi man tilhører en generation hvor det ikke falder naturligt

af en anden grund er udsat og har det svært med computere

afsat penge til at kommunerne stadig skal kunne vi var bekymrede for

medarbejdere om at skulle flytte over så store afstande men det vi oplever nu er faktisk at det ikke virker som om det bliver svært at rekruttere firs procent af medarbejderne har sagt at de regner med gerne

følger det meget nøje

dengang i to tusind og ti af den tidligere regering

hvis det lykkes for os og vi må jo tro på det når vores aftaleparter

er ubetinget godt at kunne flytte ressourcer fra papirarbejde og over til kerneopgaverne

netop den her model hvor vi

kan bruge udbetaling danmark til at sammenkøre registre til at lave

en anden form for overvågning af vi har kunnet tidligere

gøre en forskel jeg håber at vi alle sammen

man også fra den tidligere regerings side vil have så meget

respekt for de aftaler man man selv har indgået at man vil stå ved den aftale man har indgået med kommunernes landsforening

hvad ordførerens begrundelse er for

at støtte et lovforslag der bygger videre på noget som man i sin tid var imod

det i værk og så er man nødt til at gennemføre det men betyder det at ordføreren mener at det

en parlamentarisk naturlov at man skal gennemføre ting som tidligere flertal har besluttet også selv om det kan være til skade for borgernes retssikkerhed og borgernes service

alle de andre bekymringer som herre eyvind vesselbo ridsede op og som enhedslisten stadig væk deler der

jeg vender tilbage til senere eller er det

ordføreren mener at der ikke er grund til bekymring på de punkter for nu har lovforslagene lovforslagene

godt hvis det kan lykkes for os at flytte ressourcer flytte kræfter fra papirarbejde og over

vi ved jo alle sammen godt at vores ressourcer er vældig knappe kommunernes landsforening siger at de står

meldt at de vil følge det her meget nøje og det gør mig glad at de vil det når vi har fået lidt mere tid til

gøre det her bedre end

blive i etableringsloven når vi ruster vores

it udfordrede borgere til bedre at kunne gøre det her når vi sikrer os at

få hjælp når vi faktisk skruer op for indsatsen imod socialt bedrageri

er ikke ensbetydende med at jeg ikke er bekymret det er heller ikke ensbetydende

videreføre alt hvad en tidligere regering

men jeg synes egentlig det giver mening at vi prøver

når man har lavet meget store aftaler særlig når det samtidig vil være så omkostningsfuldt at skulle

forslag til hvis vi på et eller tidspunkt skulle komme dertil

at politiet jo også har ligget og rodet med et it system det kostede vist fem hundrede million

maja panduro er mindre bekymret det er kommunernes landsforening jo ikke de siger i deres høringssvar at der er stor fare for for dobbeltarbejde og bureaukrati i den her løsning lad det nu ligge jeg vil gerne høre ordførerens mening om det for mig at se helt centrale høringssvar der er fra

når det drejer sig om borgernes retssikkerhed det er vanskeligere at

borgernes mulighed for personligt møde med møde med en konkret sagsbehandler bliver vanskeliggjort der er alt for stor mulighed for at udveksle oplysninger inden for systemet uden borgernes samtykke og borgernes mulighed for at få efterprøvet deres sag i ankesystemet bliver begrænset og så videre jeg vil gerne høre ordføreren om om ordføreren mener at det her bare er grebet ud af luft når statsforvaltningerne peger på de her alvorlige betænkeligheder for

borgernes service og retssikkerhed

og som har talt om borgernes retssikkerhed og udveksling af oplysninger

til at synes at det er utrolig synd for

den borger som eventuelt har begået socialt bedrageri at at han så skal have med to myndigheder

og jeg tror faktisk lige præcis når det kommer til socialt bedrageri

det første er nødvendigt at myndigheder har mulighed for at udveksle oplysninger ellers kan vi ikke fange dem der begår socialt bedrageri og det synes jeg faktisk er en meget vigtig prioritet

partier som mener at

det skal der selvfølgelig være nogle

strenge regler for hvordan man kan gøre og det er

men jeg tror faktisk at netop koblingen mellem udbetaling danmark som en myndighed der har det forkromede overblik

vil kunne hjælpe os i den

hvordan tingene har ændret sig

man kan notere sig at ordføreren

herre under den tidligere behandling af etableringsloven

at loven er noget makværk og at det er tvivlsomt

og at vi vil komme til at svigte

de ældre er der for eksempel sket det at der er kommet en ny regering

på den digitale bølge vi har fået slået fast med syvtommersøm i lovforslaget her at man selvfølgelig stadig væk skal kunne henvende sig til sin kommune hvis man ikke kan finde ud af det og så har vi jo sammen med blandt

i satspuljen netop prioriteret at vi får rustet de ældre bedre digitalt i forhold til at det var noget makværk

fået rettet op på nu fordi der er gået næsten to år

den tid at herre eyvind vesselbos daværende regering jo altså har nået at sætte det her i værk har nået at begynde etableringen af centrene

herre eyvind vesselbos gode kollega den daværende beskæftigelsesminister

meget irriteret på herre rasmus prehn over at han havde de her bekymringer og som mente at man

hvis man overhovedet kunne mene at det her på nogen måde kunne være dårligt eller bekymrende

hvor er det helt konkret i lovforslaget

hvor er det helt konkret i lovforslaget

spørgsmål som enhedslisten stillede

helt konkret præciserer at retssikkerheden

fire klare spørgsmål så jeg regner selvfølgelig med

jeg ikke er irriteret over herre eyvind vesselbos spørgsmål

hele venstres håndtering af den her sag jeg var

man i to tusind og ti tvang det her igennem på trods af alle de bekymringer vi havde og som vi

gjorde venstre meget meget opmærksom på

og overlader det til os andre at stå på mål for

oven i købet har den frækhed at stå her i salen

er nogle bekymringer som er nye og som man lige har opdaget og som lige

præcis de samme bekymringer som vi havde for to år siden

som ordfører for dansk folkeparti

at der skulle etableres en selvejende institution

og jeg vil gerne understrege at det gør vi stadig væk de to lovforslag vi behandler her i dag er i realiteten en opfølgning på denne lov

en række detaljer bliver lovfæstet hovedprincippet i denne nyskabelse er at staten ønsker at folkepensionen og en række andre offentlige ydelser fra efteråret

i de fem nye centre som etableres dog vil

successivt for at understøtte en stabil drift i overgangsfasen

udbetaling danmark skal udbetale en hundrede og firs milliard kroner til cirka to millioner borgere på personalefronten medfører det som vi også har hørt at fem hundrede af de

i kommunernes borgerservicekontorer og at de øvrige vil blive tilbudt arbejde i centrene på uændrede lønvilkår det er klart

sådan nyskabelse

nogle startvanskeligheder som det er set tidligere

til ringkøbing derfor

forslaget også lægger op til på den måde vil succeskriterierne

senere når ordningen er fuldt etableret i de fem nye centre som skal bestyres af

en bestyrelse er der udelukkende mulighed for at telefonisk eller digitalt

dette må dog ikke medføre at borgere som ikke kan håndtere en digital henvendelse lades i stikken disse borgere skal fortsat kunne få hjælp og vejledning i kommunernes borgerservice

skal være behjælpelig med at oplysningerne når frem til de rette i de fem centre hele spørgsmålet omkring digitaliseringen er noget som har bekymret dansk folkeparti en hel del og derfor

opmærksom på at der er borgere i vores samfund som ikke har de samme

størstedelen af befolkningen har

etableringen af udbetaling danmark tilfalder kommunerne

op til to år det synes vi lyder som en flot målsætning det er dansk folkepartis håb og overbevisning at alle der har del i udbetaling danmark blandt andet landets kommuner vil medvirke aktivt til at der bliver så få vanskeligheder

konsistent synspunkt der svarer til det man havde

betyder det at dansk folkeparti har den opfattelse at der

grund til at nære de betænkeligheder som den daværende opposition havde i to tusind og ti og som herre eyvind vesselbo nu er er nået frem til at have i dag der er ingen grund til betænkeligheder når det drejer sig om borgernes muligheder for at få ordentlig service om deres retssikkerhed om

det hele foregår ordentligt i forhold til de ansatte og

holdning i forhold til hvad vi sagde i to tusind og ti

man jo evalueringer ind i en lovtekst og så videre jeg synes også

vi måske især fra socialdemokraternes ordfører har

måske ser lidt lysere ud end man havde forventet det ville gøre

at danmarks radio spurgte alle kommuner om de forventede at der

komme de besparelser der blev lovet det store flertal af dem

at de aldrig ville se noget til den besparelse som som de var blevet stillet i udsigt

tre ud af fire kommuner forventede en merudgift på tilsammen en hundrede og fire og fyrre million kroner alene i to tusind og tretten så

når kommunerne udtaler sig sådan

gruppe af borgere som dansk folkeparti tit giver udtryk for at bekymre sig om mener fru karin nødgaard

de svage medborgere som ikke kan betjene it som ikke selv

hos kommunen og få hjælp men som gerne vil have lov til at indgive ansøgninger på papir og modtage skriftligt svar fordi de er mest trygge ved det mener

at lovforslaget tilgodeser den

siger at dansk folkeparti er meget optaget af den her gruppe af borgere som ikke bare lige kan gå hen og sætte sig ved en computer og udfylde tingene og ad digital vej kontakte de offentlige instanser

være nogen som ville blive ladt i stikken

man kunne få hjælp i et borgerservicecenter i

stadig væk lagt op til og det håber jeg

gjort det alle steder men så har vi jo heldigvis den overordnede organisation kommunernes landsforening som kan præcisere

det egentlig skal være for det må ikke ende sådan at vi har nogle borgere

som ikke kan få håndteret deres sager

borst hansen som radikal

den tidligere regering stemte i december to tusind og ti sammen med dansk folkeparti og liberal alliance for at etablere den selvejende institution udbetaling danmark og den etablering byggede blandt andet på den daværende regerings økonomiaftale med

stemte radikale venstre imod loven imod etableringen af udbetaling danmark og nu står vi så her som regeringsparti og er med til

er først og fremmest vigtigt at slå fast at vi ikke har noget imod konstruktionen og tanken om

udbetalingen af de tusindvis af ydelser

til borgerne er der god ræson

effektiviseringsrationale i at samle alle de ukomplicerede overførsler som

indsat en børnefamilieydelse på min nemkonto

det offentlige og det er jo netop hele tankesættet bag udbetaling danmark

flyttes fra otte og halvfems kommuner til fem store centre det giver god mening og

være en eller anden form for økonomisk rationale ved det

de økonomiske beregninger som lå bag rationaliseringsgevinsten og

som havde brug for mere støtte og kontakt stadig væk kunne få det efter at en hel masse kommunale medarbejdere nu skulle overflyttes fra de enkelte kommuner til et udbetaling danmark center i forhold til økonomien og de beregninger som ligger til

grund for hvor meget den enkelte kommune skal bidrage til udbetaling danmark så har vi godt hørt set og læst de mange henvendelser som er kommet fra kommuner som føler at de

fra kl som jo taler på alle kommuners vegne

det samme resultat som den første undersøgelse som

til at lave digitale ansøgninger og

i det hele taget har sager som kræver at de får hjælp ansigt til ansigt menneske til menneske har det været vigtigt for os at de borgere

har det været så afgørende vigtigt at vi med det her lovforslag får sat en tyk streg under kommunernes forpligtelse til fortsat at hjælpe de her borgere og kommunernes borgercentre og biblioteker

må indstille sig på at de får nogle nye opgaver

have brug for ansigt til ansigt hjælp nøjagtig ligesom det er i dag så med den sikring og med det fokus vi har fået sat ind i lovforslaget på netop den her gruppe borgere

føler vi at en væsentlig del af vores tidligere betænkeligheder nu er indtænkt i forslaget og derfor

støtter radikale lovforslagene l seks og firs og l syvogfirsende

var den daværende radikale ordfører på sagen en meget stærk

med til at skrive under på betænkningen hvor vi jo skriver at det er usikkert om borgerne fortsat vil få god service

at de som følge af opdelingen vil miste ydelser de har ret til og så selvfølgelig det her igen med pengene det var jo

tre centrale kritikpunkter vi havde det gik ikke kun på en gruppe svage

og det skal jeg så have be eller afkræftet at ordføreren

de betænkeligheder som vi havde i to tusind og ti alle problemer er løst med de fremlagte

min ordførertale handlede ikke kun om svage borgere min ordførertale handlede om borgere generelt som af forskellige grunde har brug for mere hjælp

at det kører automatisk måned efter måned den gruppe er stor den gruppe er nuanceret vi har i

den gruppe borgere som har vanskeligheder på grund af at de ikke har de digitale færdigheder der skal til men det er selvfølgelig

på den måde er der ikke nogen ændringer kommunerne har i dag også en

borgere som ikke får de ydelser som de har krav på eller som

at der bliver forskel men det er klart at

eyvind vesselbo og undertegnede der ikke kan læse og ikke har set alle de gode ting og forsikringer der nu er indbygget i de her

en af ordførerens partifæller fru liv holm andersen

geniale lovforslag når fru liv holm andersen

meget optaget af det i både socialt og kommunalt regi og er meget opmærksom på de uheldige konsekvenser

i forhold til økonomien og

enkelte kommuner som har gjort opmærksom på at de føler at de underkompenseres derfor så vi med stor interesse hen

de høringssvar som vi så ville få på det her lovforslag der må man bare sige at kommunernes samlede organisation altså dem som vi som regering

her betænkeligheder de har regnet det igennem og selvfølgelig vil der være kommuner der underkompenseres ligesom der vil være kommuner

der er nogen uoverensstemmelse mellem det fru liv holm andersen og resten af det radikale venstre herunder

er fru özlem sara cekic som sfs ordfører

fokus på løbende nytænkning effektivisering og bedre ressourceudnyttelse og det er især vigtigt i en tid hvor der mangler

for at danmark fortsat skal være et førende informations og kommunikationssamfund er det blandt andet regeringens mål at al kommunikation mellem borgere og virksomheder og

regering og dansk folkeparti

det er en del af genopretningen af dansk økonomi

dengang stemte sf imod

vi havde en række betænkeligheder det havde vi i forhold til den tidsramme

jeg er meget imponeret over at venstres ordfører synes at at der burde have været holdt formøder vi havde jo i den grad problemer med alene tidsfristerne vi synes at når man laver noget så omfattende

er det nødvendigt at vi også i fællesskab kan diskutere det grundigt det andet

ville betyde i forhold til nogle kommuner og den tredje del var i forhold til udsatte borgere ældre de handicappede borgere som ikke havde mulighed for

jeg synes faktisk også umiddelbart at det ville være uansvarligt at tilbagerulle

her alle de penge der er blevet givet samtidig med

om det her vil glide fuldstændigt og det vil være problemfrit

nødt til kigge på de ting vi laver for at se

skal gøres anderledes det håber jeg sandelig også med det her det ville da selvfølgelig være ønsketænkning hvis det bare var smertefrit det tror jeg ikke

der er nogle af de her punkter som jeg har nævnt som vi faktisk har taget har højde for blandt andet at det stadig væk skal være muligt

vi glæder os til at vi senere også skal drøfte det her i udvalget og

i fællesskab også med venstre og andre

den enkelte borger der søger folkepension boligsikring eller anden såkaldt objektiv sagsbehandling vil kunne opretholde den samme gode personlige vejledning i forbindelse med sin ansøgning at det er usikkert om den store omstrukturering med opdeling i henholdsvis objektiv og individuel sagsbehandling vil kunne medføre at visse grupper i fremtiden kan falde ned mellem to stole i ansøgningsproceduren og dermed gå glip af ydelser de ellers lovgivningsmæssigt har ret til det var en kritik der rettede sig imod selve strukturen

og de individuelle i kommunerne det var en kritik af hele strukturen det handlede ikke kun om enkelte udsatte borgere og derfor må jeg spørge hvor fremgår

bekymret i forhold til nogle grupper af borgere som kunne

at få hjælp og der mener jeg hvis man læser lovforslaget at der er gjort rigtig meget ud af det har i hvert fald været utrolig vigtigt for os at de borgere ikke skulle falde igennem og samtidig

hvordan og hvorledes vi kan gøre det men jeg synes grundlæggende at hvis der er mulighed for at man kan gå ind og effektivisere

ressourcer fra papirarbejde til borgerkontakt

har adgang til it og ikke ved hvordan man bruger det og måske aldrig nogen sinde har prøvet det ud af disse femhundredetusind er der firehundredetusind ældre

er nogle der sådan bare lige lærer det på en eftermiddag og nogle af

ifølge kommunernes landsforening afsat en hundrede og fyrre årsværk

til at tage sig af den gruppe borgere når de skal have hjælp til på en eller anden mærkelig måde at få behandlet deres ansøgninger og forstå de elektroniske svar

de får fra myndighederne hvordan de så end skal få det hvis ikke de kan kræve at få det på papir så er det bare jeg siger hvor i lovforslagene

retssikkerhed

gode service er blevet sikret jeg kan ikke finde det men det kan være at

min mor kan næsten ikke noget dansk hun har aldrig tændt en computer

når vi har sat os ned og vist hende hvordan hun kan gå på facebook og chatte og snakke med sine

vi hjælper

jeg undrer mig meget over at regeringen fremsætter det her lovforslag

l syv og halvtreds om etablering af udbetaling danmark da stemte de tre nuværende regeringspartier sammen med enhedslisten imod vi lavede en fælles betænkning hvori de vigtigste argumenter imod lovforslaget

følgende det er usikkert om den enkelte borger vil kunne opretholde den samme gode personlige vejledning i forbindelse med sin ansøgning som i dag hvor kommunerne forvalter alle de ydelser der nu foreslås overført til udbetaling danmark der er fare for at visse grupper vil kunne falde mellem to stole i ansøgningsproceduren og derved gå glip af de ydelser de ellers har ret til

det er højst uvist om landets kommuner vil kunne opnå de besparelser

det er usikkert om den påtænkte flytning af personalet kan lade sig gøre uden efterfølgende retssager når man ser det fremlagte lovforslag bemærkningerne til det og de fremsendte høringssvar må man sige at disse spørgsmål stadig ikke er blevet besvaret på betryggende vis jeg har derfor spurgt ministeren hvad der har fået hende og regeringspartierne til at ændre holdning det er spørgsmål nummer fire og halvfems til social og integrationsministeren ministeren mener nu uden nærmere begrundelse at der kan høstes betydelige stordriftsfordele ministeren svarer også at udbetaling danmark allerede er i en fremskreden fase og i det lys ønsker regeringen ikke at ændre på de aftaler der er blevet indgået med kommunernes landsforening jeg synes ikke det er en acceptabel begrundelse der er en ny situation et nyt flertal som ikke behøver at begå de samme fejl som tidligere flertal begik

var enige med de nuværende regeringspartier om holder stadig det her vil gå ud over servicen

til den enkelte borger især for borgere som ikke kan begå sig i den digitale verden jeg vil gerne henvise til høringssvarene fra dansk handicap forbund ældre sagen

borgerne mister overblikket over deres sag når de skal kommunikere med to myndigheder hvor de før kunne nøjes med en sammenholdt med det førnævnte vil det nemt medføre at borgere ikke får de ydelser de har ret til de forventede besparelser holder heller ikke en lang række kommuner det har jeg nævnt tidligere i dag har beregnet at overgangen til udbetaling danmark kommer til at koste dem rigtig mange penge de har altså fastholdt deres synspunkter uanset hvad kommunernes landsforening siger konsekvensen vil jo være at der ikke er bemanding i kommunerne til at tage vare på de borgere der løber sur i den nye struktur og kommunerne tvinges til at skære

velfærdsydelser forslaget vil gå ud over borgernes retssikkerhed der lægges op til samkøring af registre og udveksling af oplysninger mellem kommunerne og den private institution udbetaling danmark følsomme personoplysninger vil flyde rundt mellem langt flere mennesker alt sammen uden borgernes samtykke borgerne klagemuligheder bliver begrænsede jeg vil især henvise til høringssvaret fra statsforvaltningerne

en meget hård for ikke at sige dræbende kritik af retssikkerheden i hele det her projekt udbetaling danmark er en selvejende institution den er ganske vist under offentlig kontrol men ikke desto mindre er der altså tale om en privatisering af et følsomt velfærdsområde som udbetaling af offentlige ydelser er dermed er der også tale om et tab af demokrati i dag kan borgerne skifte en kommunalbestyrelse ud hvis de mener den ikke forvalter ydelserne ordentligt den mulighed har man ikke

bliver hele projektet gennemført i strid med almindelige regler for god personalepolitik og muligvis også i strid med gældende aftaler det er i hvert fald opfattelsen

derfor må vi desværre forvente at den bekymring vi havde i to tusind og ti om en stribe retssager i kølvandet på det her vil blive bekræftet så enhedslisten opfordrer derfor regeringen til at trække dette lovforslag tilbage og sætte etableringen af udbetaling danmark i bero i modsat fald vil vi stemme imod lovforslaget så havde jeg jo ikke forventet at jeg i dag skulle få hjælp fra uventet hold

jeg mener jo at når selv herre eyvind vesselbo kan få øje på at der er nogle store problemer i det her lovforslag i forhold til borgernes retssikkerhed om de får deres ydelser og om der er de besparelser der

burde regeringspartierne jo også være i stand til at se det så jeg appellerer virkelig til at man pudser brillerne en ekstra gang

for l seks og firs og l syv og firs også kaldet udbetaling danmark loven som det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget skal den offentlige sektor være moderne og tidssvarende

støtter alle initiativer der samtidig effektiviserer og udnytter ressourcerne bedre

lovforslag skønnes det at kommunerne

virksomhederne og det offentlige kommer i fremtiden til at foregå digitalt samtidig

sikres den nødvendige hjælp og vejledning i kommunerne ikke mindst ældre

fornødne hjælp og bistand i kontakten til det offentlige hvis der er behov for det liberal alliance støtter

om socialministeren vil have ordet det vil hun og hun hedder social og integrationsministeren

der skulle på men jeg kan se at det er der så ikke i dag

vi har jo været omkring etableringen af

udbetaling danmark i den snak der har været i den sidste time det står nu klart for alle at det her er noget der bygger oven på en aftale der er lavet

den tidligere regering dansk folkeparti og liberal alliance

for to år siden og som man må sige

jeg synes at man har taget hånd om de bekymringer der

når vi taler om borgere som er bekymrede

kunne møde frem ved udbetaling danmark der har man faktisk sørget for at de svage og udsatte borgere skal kunne få hjælp på deres borgerservicekontor eller andre steder i

hvorvidt økonomien i det er i orden jeg vil gerne sige at kommunernes landsforening bakker op om

at ske de to lovforslag

behandles sammen sammen og som altså

det nye udbetaling danmark er således en opfølgning på etableringsloven det andet lovforslag

hvilke dele af lovgivningen der skal overgå til udbetaling danmark og hvilke ydelser der skal blive i kommunerne den nuværende regering er sådan set enig i at vi skal effektivisere og nytænke den offentlige sektor udbetaling danmark projektet er et stort projekt

mange medarbejdere det berører derfor har vi også været meget grundige i den forberedelse vi har haft efter vi overtog regeringsmagten

for at medarbejderne flytter med at indholdet bliver i orden og at kvaliteten er tilfredsstillende jeg vil sige tak til partierne for

gennemgangen jeg synes at det har været nogle gode taler og

hvorvidt der vil blive indkaldt til forhandlinger

også er blevet læst op men jeg svarede naturligvis hurtigt og høfligt på det spørgsmål jeg fik at det er et meget kompliceret og lovteknisk svært lovforslag og derfor vil vi indkalde til en teknisk gennemgang og også til forhandlinger hvis det skønnes nødvendigt først og fremmest

må vi jo se hvad der sker når vi har den tekniske gennemgang om der stadig væk er behov for det

hvert fald konstatere at flertallet for lovforslagene er på plads

gerne rette en stor tak til især dansk folkeparti og liberal alliance som jeg synes har kvitteret

se om vi undervejs i den gennemgang kan finde svarene på de

og se om man kan lade sig belære men jeg vil gerne hæfte mig ved den del af

hvor ministeren ligesom henviser til kommunernes landsforening

bringer den tolvte december et interview med formanden for kommunernes landsforening jan trøjborg

refererer ham for at sige at han mildt sagt ikke er fyldt med forventninger

henviser til at den tidligere regering tromlede udbetaling danmark igennem så citeres jan trøjborg for følgende det er bestemt ikke en tidsel der er vokset i vores have og vi forstår udmærket kommunernes skepsis

formanden for kommunernes landsforening er helt så overbevist om om det

en drøftelse om at stoppe projektet når nu en vigtig spiller som kommunernes landsforening på den her måde ytrer sin skepsis over for lovforslagene

også kommet andre toner end dem som herre finn sørensen her redegør for jeg vil gerne sige og det tror jeg har været meget tydeligt for dem der har lyttet med på debatten i dag at da den tidligere regering sammen med dansk folkeparti og liberal alliance vedtog etableringsloven til udbetaling danmark

der nu sidder i regering faktisk for den etableringslov det der så er sket efterfølgende er jo at en af de bekymringer

lagt i de forkerte folder jeg gentager selvfølgelig hvad

vi stemte imod fordi vi havde en række bekymringer

står inde for at den effektiviseringsgevinst

jo ikke er penge som vi sidder herinde i folketinget og labber til os det er penge

kunne bruges til omsorg til varme til personlig pleje til hjælp til undervisning

der skummer fløden og siger at nu skal man løbe stærkere derude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

finder straks den nye mappe frem

vi behandler nu et beslutningsforslag fra dansk folkeparti

utrolig enig i mange af grundtakterne dansk folkeparti foreslår at man skal lave et rejsehold som skal tage rundt og hjælpe kommunerne hvis ikke lige

i satspuljekredsen allerede havde lavet et forslag som er en lillebitte smule bedre så ville jeg måske nok have været tilbøjelig til at bakke op om dansk folkepartis forslag

vi har aftalt i satspuljekredsen blandt andet er det jo en permanent bevilling

der udløber efter fem år man kommer også til at have et fokus som er

anbringelsessager jeg tror at det er vigtigt at vi husker på at

en forebyggelsessag derfor nytter det ikke noget at vi skelner så tydeligt mellem om det skal være anbringelsessager eller forebyggelsessager der er behov for at vi opruster på hele børneområdet

det som vi har aftalt i satspuljekredsen derfor synes jeg at vi skal holde os til den type rejsehold så vi ikke får bygget to forskellige systemer op når det så er sagt

til at socialrådgivere og andre som sidder og arbejder med sagerne bliver fagligt oprustet derfor har jeg også bedt ankestyrelsen om at gennemgå nogle af de mange triste sager der har været for at se på præcis hvor det er der sker fejl hvornår er det i sagsforvaltning i en sagsbehandling at man tror at der er en anden der tager over eller at man ikke fik bestilt den undersøgelse

forfærdelige forhold år ud og år ind på trods af at man har været opmærksom på at de ikke havde det godt i deres familie

bedt ankestyrelsen lave hele den her kulegravning og i den forbindelse vender jeg naturligvis tilbage jeg regner med at hele folketinget vil være aktive medspillere når vi eventuelt skal se på om der er lovgivning der skal ændres eller om der er andre ting vi skal gøre noget ved

og have vores vores holdninger eller

vores kampe det her er et område vi skal løfte i fællesskab det fortjener børnene derude allerede til maj kommer anbefalingerne fra den kulegravning som jeg har sat i gang og ekspertpanelet

derfor vil jeg selvfølgelig tage til kontakt

finger i jorden og se om der er nogen her

skulle have lyst til at bidrage til den proces som vi skal i gang med jeg har fremlagt tror jeg efterhånden

kan sagtens vise sig at vi har behov for flere og i den forbindelse ønsker jeg

et bredt samarbejde og at folketinget i fællesskab løfter ansvaret sammen kommunernes landsforening som jeg som minister har lavet et partnerskab med så med disse ord vil jeg afvise dansk folkepartis beslutningsforslag

jeg synes at der er mange gode takter i men det som vi i fællesskab har lavet i satspuljekredsen er bare en tand bedre fordi det er permanent

så snævert fokus og jeg synes ikke ville være godt at opbygge to systemer samtidig

jeg afvise forslaget og i øvrigt invitere til et bredt samarbejde på børneområdet det synes jeg at

har indgået omkring et

fem årig øvelse hvor man laver et rejsehold som kommer ud

er et snævert område hvis man læser forslaget igennem

tilsynet med opholdsstederne

men der er jo også hele apparatet omkring

beslutning om at fjerne et barn her snakker vi altså om trettentusind børn og unge om året som er anbragt uden for hjemmet

man har truffet beslutning om at fjerne børnene

vi bruger femten milliard kroner om året

og ministeren har sat et arbejde i gang

en praksisundersøgelse i november to tusind og elleve det er ikke ret længe siden som viste

egentlig lovgivningen der skal laves om

at et rejsehold i en kortere periode

vil være en god ting jeg mener bare at vi taler om dobbeltkonfekt hvis man både laver det rejsehold vi har aftalt i satspuljekredsen

det var mere naturligt at man havde fokus på at have ét som man så til gengæld er fagligt i orden

et bedre fokus end det som som dansk folkeparti foreslår alene

indgik det strategiske partnerskab med kl fordi der jo var rapporter fremme om manglende tilsyn og det bekymrer mig meget når de børn som vi har fjernet fra deres mor og far fordi

bliver anbragt på steder hvor vi ikke er gode nok til at sikre

der er rigtig mange ting på det her område som jeg synes vi skal arbejde videre med

én ting er tilsyn noget andet er om børnene overhovedet bliver fjernet noget tredje er om man opdager de børn der har det skidt i tide men den største udfordring som jeg synes vi i den grad

arbejde sammen om er hvad gør vi for at de

nogen god tilværelse fordi de har så mange svigt og sår med i bagagen

vi skylder de her børn at vi begynder at kigge på hvordan vi kan hjælpe dem på en helt ny måde

vi foreslår her er jo for at komme virkelig i gang nu skal der ske noget ude i kommunerne

fat i noget af det rigtige er kvaliteten i orden en tredjedel af alle der går ud af danske fængsler

hvert fald mange der har fået ar på sjælen og derfor er kommet ud på et skråplan også i deres voksenliv og det fortæller jo noget om er kvaliteten god nok

jo kommunernes penge og derfor kan det undre dansk folkeparti at kommunerne ikke har langt større fokus

bruger utrolig lang tid på at fortælle om hvor stram en økonomi de har

vi gerne vil have et rejsehold ud som er kompetent og er der mere end nogle få timer

at der er behov for at vi kigger på kulturen og jeg har været ude med en opsang og har sagt

har et lovforslag på vej om at man skal sikre adgang til lukkede familier jeg har et lovforslag på vej om større refusion når der er søskendeflokke som skal fjernes jeg har et lovforslag på vej om at man skal sørge for at oplysninger går videre når børn og familier flytter fra kommune til kommune de såkaldte nomadefamilier

mange lovgivningsmæssige forslag på vej det vi jo bare må konstatere er at det ikke nytter noget kun at ændre loven hvis det er ude i kommunerne man ikke følger op derfor

i fællesskab at tage ansvar for at tingene bliver løftet

at lave lovændringer hvis ikke de bliver fulgt

af den enkelte socialrådgiver men ud fra en betragtning om at der kan være nogle ting derude vi bliver nødt til at forholde os til derfor har jeg bedt ankestyrelsen om at lave en kulegravning så vi kan blive klogere på hvor det er der sker fejl så man kan lære af det derfor kommer

til at rejse rundt ikke kun i få timer som jeg tror spørgeren antydede at taskforcen kunne

også kunne være der længere og den vil kunne være der til

og begynder med herre eyvind vesselbo der taler for venstre

for at sætte fokus på det her problem

børn som er udsat for vold i hjemmet derfor er det en meget vigtig problemstilling at få sat fokus på her jeg synes at

med med sexmisbrug og vanrøgt i hjemmet i

men det virker alligevel som om man mange steder i de sager vi har hørt

ordentlig hånd om de her

familierne man har ikke fået undersøgt forholdene

snakket med børnene og derfor har sagerne bare kunnet løbe

og siger vi har ikke begået

det er vigtigt at få sat fokus på

som skal rejse rundt i enkelte perioder i cirka fem år er den optimale løsning på

ministeren meget gerne vil have et samarbejde om at finde nogle bæredygtige løsninger

at hvis ikke kommunerne

nødt til at gøre en indsats for at det sker fyldest

nok når socialministeren gang på gang siger det vil jeg snakke med kommunerne om

vi vil vende sagen med kommunerne

jeg glad for at ministeren lægger op til at vi i fællesskab

som foregår på det her område så jeg ser

så vi på den bedst mulige måde som ministeren sagde er vi jo alle sammen interesserede i at gøre noget

og venstres ordfører at det er noget vi kan arbejde videre med eventuelt i forbindelse med satspuljeforhandlingerne

venstres have en fantastisk god reform som vi arbejdede meget med det er

år siden barnets reform blev implementeret

kørt ude i kommunerne vi kan se at

er der kommet en redegørelse fra ankestyrelsen om at der er fejl i over firs procent af sagerne som man har ude

ønsker en høj kvalitet ude i kommunerne når man træffer det valg

en foranstaltning i gang over for en familie over for et barn over for en ung

at samfundet og i det her tilfælde er samfundet så kommunen træffer de rigtige beslutninger som virker over for det enkelte barn og den enkelte familie

enig i at vi har en forpligtelse til at gøre kommunerne opmærksom på at nu skal

det med at finde den den rigtige løsning

det jo ikke nok at fortælle kommunerne at sådan

derfor er det vigtigt at vi får lavet nogle ting hvor vi sikrer at kommunerne også lever op til det ansvar som står i barnets reform

så så de ting der står i den bliver opfyldt men derudover kan vi jo gøre det som vi nærmest har aftalt nu

tager nogle forhandlinger og finder ud af

vi kan gøre anderledes og stramme lidt op på så så vi sikrer at de her børn i fremtiden ikke lider den overlast som

frem til til de forhandlinger med alle partierne som her er lovet

for incest og som er vokset op i en familie præget af mange af de ting som vi også hører

men men hun er kommet så langt nu at hun blandt andet tager ud og holder foredrag på

socialrådgiverskolen og hun siger at det vigtigste hun føler hun bidrager med er at hun

sagde giver et indblik i en verden man tror er løgn

selv havde været der det her med en verden vi tror er løgn

er en af grundene til at jeg gerne vil rose dansk folkeparti for at rejse debatten i dag for jeg tror en af grundene til

at vi oplever at der er sager som får lov til

fordi det er så svært at begribe at

kan gøre den slags ting mod sine børn som vi oplever i nogle

det er helt utrolig smertefuldt og selv om

er så vigtigt at vi diskuterer det åbent for jeg tror

at vi rent faktisk diskuterer det åbent og at vi siger

et fælles ansvar for at få stoppet uanset om man er socialrådgiver i kommunen om man er skolelærer eller om man er nabo

bevægelse i gang at vi bliver mindre berøringsangste at vi er ved

være frygteligt som far at anklaget for den her slags det kan ikke gøre mod min nabo til at vi for enhver pris må stoppe at der er børn der vokser op på den her måde i danmark

alle der forsøger at komme med forslag til hvordan vi kan gøre det bedre for de

at vi gør det rigtige og det synes vi

har hun allerede sat en lang stribe af ting i værk kulegravningen

sager som vi har hørt om ekspertgruppen der skal komme med

gode råd inden for en tidsfrist

i folketinget mere end to minutter vil anerkende er meget meget hurtigtarbejdende i forhold til hvad

kommunerne som venstres ordfører nu her før

gjort for vane kalder for sniksnak og

hjulpet særlig meget at den tidligere regering de sidste ti år bare har stillet sig op og peget fingre og har sagt øv bøv det

er også kommunernes skyld jeg synes faktisk det er meget konstruktivt og meget meget konkret at ministeren som en af sine allerførste gerninger sætter sig

rigtigt som ministeren sagde i sin tale at vi kan lave al den lovgivning vi overhovedet orker herinde vi kan lovgive op og ned ad vægge hver eneste dag og nat men hvis ikke det bliver implementeret ude

ikke det når hele vejen ud kan det være så utrolig ligegyldigt derfor bakker vi op om de initiativer som ministeren allerede har sat i værk og vi ser meget frem til dem som er på vej mange af dem

også med forslagsstillerne men det konkrete forslag mener vi ikke er den rigtige medicin

i fællesskab mange af de initiativer

glæde os over alle sammen jeg kan forstå at

den rigtige medicin men at man er i gang med at finde den rigtige medicin det var noget af en påstand at komme med for jeg

jeg tror også at vi kommer til at arbejde med det

verden som vi ikke tror findes findes hver gang man ser en sag tror man det er det værste man

så går der et halvt år og så får man desværre en sag

er endnu værre end den man troede var den værste man nogensinde

at arbejde fremadrettet og vi vil desværre nok også

at enige om i satspuljen

og være med til at motivere til at overholde lovgivningen det mener man er den rigtige medicin

et rejsehold der kommer ud til alle kommuner det tager fem år at komme ud til alle kommuner hvor man er i fjorten dage

handler om andet end de her voldsomme sager vi ser i tv det handler også om at man bliver anbragt på et opholdssted hvor man skal have skoleundervisning

her altså den almindelige kvalitetssikring

herre siger at jeg ikke anerkender at meget af det her er noget vi har gjort bredt det synes jeg nu nok jeg gjorde oven i købet flere gange i min tale

meget af det her er noget vi aftalte i satspuljeforliget og jeg håber også at vi fremover kan være fælles om her i folketingssalen at gøre alt hvad vi

det er rigtig vigtigt at der ikke sådan går strategispekulation i det men at vi sætter

kan gøre det bedste for de her børn der må vi jo så bare erkende at vi kan være uenige jeg mener ikke at det beslutningsforslag som det ligger her

at

frygte kunne blive en slags parallelt system til det vi allerede

og det ville jo også betyde at der ville være

ikke får besøg før om fem år det synes jeg på en måde

også bredere i sit fokus for det er jo helt rigtigt som

at det her er bredere end bare de meget meget voldsomme sager som vi hører om i pressen men det er jo også bredere

det skal vi hjælpe kommunerne med

dansk folkeparti og jeg anerkender selvfølgelig

satspuljen om at lave et rejsehold der tager ud til kommunerne

er ikke et forslag om at nedlægge den ordning

forslag om at lave et supplement til den ordning som vi har besluttet at vi gerne vil have fordi vi ved at

at det er i anbringelsessagerne

i forhold til at få truffet beslutningen om at gå ind og lave en foranstaltning der hedder fjernelse af barnet fra familien der er en udfordring

som samfund der mener vi i dansk folkeparti

truffet en beslutning der er så vigtig

tilbyder barnet eller den unge

har set masser af steder

uddannet pædagog for at have med børn og unge at gøre men man skal

den rigtige indstilling der har været flere eksempler på at man bestemt ikke haft over

for at det som ordføreren kalder for et supplement til den fælles aftale vi allerede har lavet vil blive et eller andet parallelt system

om at lave en slagkraftig

laver flere forskellige altså jeg mener

for at den taskforce vi allerede har besluttet bliver hammergod

som vi har lavet med viso og som man

det gør mig meget fortrøstningsfuld

jeg tror vi er på rette vej med det her det er ikke ensbetydende med at jeg bilder mig ind at vi med et fingerknips

med lov i den her sal forhindre at det

igen kommer til at ske i danmark at der

en far der gør noget meget meget frygteligt mod sit barn

men men vi må nok også se hinanden i øjnene

ikke gøre herfra men vi kan gøre alt hvad der står i vores magt

livet så surt og svært for ham som overhovedet muligt

sørge for at det bliver stoppet og opdaget

er glad for at vi er enige om her i salen at

som ordfører og det er for at sige hvad det her forslag reelt indeholder det indeholder det at vi gerne ser at vi får en høj kvalitet i sagsbehandlingen når vi taler om børn og unge både forhold til den sagsbehandling der sker inden man træffer en beslutning og også i den kvalitet der er når man har truffet beslutningen det er således

anbragt omkring trettentusind børn og unge uden for hjemmet i danmark hvert evige eneste år

der er rigtig rigtig mange sager det som vi tit og ofte ser i tv og i medierne er jo bare toppen af et isbjerg

alle sager er dårligt behandlede sager på ingen måde men der er sager som er så frygtelige

jeg vil så sige forslaget her ikke er udtryk for de sager der

i medierne lige på det sidste

er et forslag som faktisk blev beskrevet

og fremsat allerede sidste år før jul for at vi kunne stå og behandle det her i

at vi gerne vil hjælpe vejlede og rådgive kommunerne i sager om anbringelse af børn og unge

udvikle og sikre kvaliteten i kommunernes sagsbehandling og i særdeleshed også i tilsyn med anbringelsesstederne desværre oplever vi tit at både medierne og politikerne har stort fokus på det

at anbringe et barn vi mener faktisk ikke at det er et succeskriterium at man har anbragt rigtig mange børn og unge vi mener faktisk at det er et succeskriterium

kvalitetsniveau som er utrolig højt

i forbindelse med barnets reform sat meget ind på forebyggelse vi har også haft samråd og andet hvor ministeren har

indkaldt netop for at være sikker på at kommunerne også laver forebyggelse det er ingen succes at vi har mange børn anbragt

fra november to tusind og elleve

viser at der var fejl i tre og firs procent

ikke levet op til lovgivningen kommunerne det vil sige at kommunerne

udfordring men vi kan jo tro på at alle kommunerne er

man har nogle procedurer ude i kommunerne der ikke er gode nok og hvorfor er de så ikke det det må være fordi man ikke har fokus nok på det

vi også enige i at man via satspuljen lavede et rejsehold som tager rundt til kommunerne og blandt andet også meget

de her penge misbrugt ude på opholdsstederne i

til den kvalitet man giver der vil vi meget gerne have at

opholdsstederne skriver på deres hjemmesider og hvad opholdsstederne

skilter med på tilbudsportalen og de to ting ikke stemmer overens så bliver jeg meget nervøs for hvad det er for en kvalitet

fjorten dage og være med til at vise

kan heller ikke i dansk folkeparti forstå at kommunerne ikke har langt større fokus på det her ministeren snakker om refusion

er der ikke refusion det her er penge der går direkte ud af kommunekassen hver gang man foretager den her øvelse

men hvorfor er der ikke mere fokus på kvaliteten ude

der i lang tid i stedet for at komme ud og egentlig bare være med til at hvad skal man sige

hvad er det egentlig i får for de mange midler vi snakker om femten milliard kroner i omløb

samfundet uden særlig meget opsyn selvfølgelig tiltrækker det også brodne kar vi kender jo alle sammen udsendelserne fra tv vi har alle sammen læst artiklerne

de her steder som på det groveste har udnyttet lovgivningen og fået priser

kroner om måneden for at have børn og unge anbragt uden at have givet dem et godt tilbud

at hver tredje der går ud af døren i et dansk fængsel er tidligere anbragt det fortæller os bare at her bliver vi nødt til

og derfor jo også glad for at

skal samkøre de her to ordninger skal vi lave

og hjælper kommunerne med at få en god sagsbehandling

til den næste ordfører som er fru liv holm andersen fra

både ministerens den socialdemokratiske ordførers og ordføreren fra venstres holdning til

meget sympatisk og meget reelt anbringelsesområdet trænger i den grad til opmærksomhed

kvalitet vi skal løfte den her

har haft en markant hårdere medfart i deres tidlige liv

end deres jævnaldrende kammerater i politik har vi desværre det lod at beskæftige os med de sager hvor det udelukkende går skidt

har vi et politisk ansvar for at samle op

med vores kommunalpolitiske kollegaer for anbringelsesområdet er jo et kommunalt anliggende

ansvar for at sikre at kommunerne netop har de rigtige redskaber og de rigtige muligheder for at hjælpe derfor er det også en selvstændig pointe at mange sager rent faktisk går godt og at mange kommuner også løfter opgaven tilfredsstillende

fremme de gode løsninger og søge erfaringsudvekslingen

få alle relevante aktører på banen

er blevet sagt af de tidligere ordførere og af ministeren

derfor adresserer forslagsstillerne jo også netop et emne som for mig som ordfører for det radikale venstre som parti

jeg høre for regeringen er enormt vigtigt og essentielt

og ikke blot snævert i anbringelsessager

som vi har været vidner til i årenes løb derfor anser radikale venstre også forslagsstillernes beslutningsforslag

rigtig gode intention samtidig understreger radikale venstre at det er vigtigt at der gøres noget hurtigt radikale venstre er dog helt på linje med ministeren i den her sag

gøres det rigtige derfor hilser radikale venstre også ministerens kulegravning af de værste børnesager velkommen fordi den forhåbentlig vil vise os noget om hvor

for at forhindre så mange sager som overhovedet muligt ligeledes er radikale venstre også glade for at vi i en kreds af partier

sidste aftale satte midler af til en permanent taskforce som skal understøtte kommunerne i børnesager generelt og altså igen ikke blot i anbringelsessager radikale venstre anser de her to initiativer som det første spadestik

at kortlægge det her område og finde ud af hvad det er

vi også handle og være sikre på at vi handler på den rigtige måde og det skylder vi hele gruppen af børn

bakker altså op om intentionen

at der med afsæt

og taskforcens resultater bliver gjort det

er mest brug for for en samlet gruppe af udsatte børn

ind over når vi skal lave satspuljen for næste år

er meget optaget af det her emne og ligesom de tidligere ordførere også er meget optaget af at vi gør det her ordentligt derfor er

glad for at ministeren netop vil kulegrave de værste børnesager og

få den her taskforce ud i kommunerne derfor er jeg selvfølgelig også åben over for at vi skal gøre alt hvad der står

næste satspuljeforhandlinger at få løftet det her område yderligere

børn hvis største bekymring er hvilken fastelavnsdragt de skal have på hvor de skal holde deres fødselsdag og hvor de skal på ferie

hvis virkelighed er meget anderledes end flertallet af børns det er børn som ikke kan regne med at deres forældre kan yde omsorg

det er børn som bliver misbrugt

i den grad bliver svigtet

ikke kun af deres forældre men også af omgivelserne

griber ind ikke hjælper

vi har ført socialpolitik på det her område

ikke altid vi har været enige om hvilken retning vi skulle gå

ikke altid været enige om hvor visionære og de bud der kom fra den tidligere regering

vi har tit siddet i fællesskab

at det forslag der kommer fra dansk folkeparti er rigtig rigtig godt

som jeg mener er vigtige i forhold til det arbejde vi skal lave i

så de er i stand til at hjælpe de her børn bedst muligt

ting men samtidig

elementer i barnets reform som var mangelfulde eller som ikke var til stede

når vi hører om alle de her børn

flere ting der spiller ind i forhold til hvorfor det går galt økonomi ved vi betyder noget en solidarisk fordeling af udgifterne mener jeg er en rigtig god idé når vi skal gå ind og kigge på

kommuner som skal anbringe rigtig mange børn

at den tid sagsbehandlerne skal have når de skal hjælpe de her familier er

de ikke drukner i bureaukrati og diverse skemaer de skal udfylde

tiden til at snakke med de her

gentagne gange foreslået at vi skal have vejledende sagstal som socialrådgiverforeningen også anbefaler

socialrådgivere som er i stand til at gribe ind i stand til at træffe de rigtige beslutninger til gavn for barnet

også godt at it har en afgørende betydning de her nomadefamilier ved jo præcis hvilken kommune de skal flytte til for at kunne vinde noget tid

tilsyn med de steder de bliver anbragt

vi anbringer dem vi anbringer dem fordi vi gerne vil have at de får

ministeren har sagt ja til vores forslag om at vi går ind og kulegraver de sidste ti sager for det

ubegribelig uforklarlig sag med

senere hen kommer en lille smule erkendelse hos kommunen og så ender det med flere forskellige ting jeg

vi kan lære af de her sager vi

sagt også tidligere at hvis det viser sig at de to

ikke er nok synes jeg vi i fællesskab skal kigge på det i to tusind og tretten vi sidder sammen

til forhandlingerne og jeg er meget meget åben over for at høre

børnene at vi i fællesskab kan

men det må vi så leve med vi har jo en anden runde som man fornemmer nu her i

håbe at ministeren ikke stiller for mange spørgsmål til hvad man gør i de her sager

sager skal vi passe på vi ikke ryger på den hest

mindre bureaukrati det er utrolig vigtigt men vi kan se at der er fejl i tre og firs procent

er blevet undersøgt og så er det netop

det her område tror jeg man skal passe på med

for vi ønsker heller ikke at tvangsfjerne børn

børnene mener jeg at vi skal være sikre på at lovgivningen bliver overholdt

det område der egner sig bedst til at

tid og ressourcer fra papirarbejdet til kontakten med barnet når jeg

sagstallene altså vejledende sagstal som socialrådgiverne også har været ude med

tredive til fem og tredive familiesager og så

kan man få skabt den tid der skal til

altså en beslutning socialrådgiveren sidder og træffer for barnet og som vil betyde noget for hele dets liv derfor mener

alle regler igennem

enormt vigtigt at de regler der

tarv bliver overholdt men vi skal stadig væk kigge på hvordan vi kan frigøre

tid fra papir til kontakt med børnene

i sagerne manglede at man havde holdt en enlig børnesamtale som loven

så netop sige at man går ud fjerner et barn

det er jo meget traumatiserende for de her børn som har

når kommunerne også fejler på et så basalt område

en undersøgelse der viser at det er i meget få sager hvor man får krydset forkert af eller får gjort noget andet så er vi helt klar

i de her sager også at gå

kan skære ned på det vidensiveau som vi har vi må jo sige at det vidensniveau vi står med her i folketingssalen

kontrol det kommer jo meget an på

kommunerne lever op til lovgivningen

flere regler her fra christiansborgs

enormt skuffet over at kommunerne ikke har taget barnets reform til sig

jeg når vi går ud og laver de her lovændringer eller reformer på området

et år efter for at se hvor langt

det til sig ellers giver det bare ingen mening at man

at lave de her lovændringer og så sidder der nogle kommuner der bare laver

sig det synes jeg er lige så alvorligt som ordføreren

beslutningsforslag om etablering af et rejsehold der kan hjælpe kommunerne

dels at sikre en bedre kvalitet i sagsbehandlingen i sager om anbringelse af børn og unge dels at hjælpe med at forbedre kommunernes tilsyn

med anbringelsesstederne begge elementer er selvfølgelig ting som vi i enhedslisten har stor sympati for og som det også

er vi jo alle sammen enige om at det her forslag sigter på at løse nogle problemer

i forhold til sagsbehandlingen

i den seneste tid kunnet opleve

at tænde for fjernsynet og høre nogle ekstremt uhyggelige historier

er blevet seksuelt misbrugt som er

på andre måder er blevet udsat for vold

deres familiers side og det vender sig jo

jeg rigtig glad for at vi enige om at det vi skal blive bedre til som samfund det vi skal blive bedre til ude i kommunerne er

uhyrligheder og gribe ind langt

stor sympati for at man fra forslagsstillernes side ønsker at hjælpe kommunerne med at blive bedre i sagsbehandlingen der er ikke nogen tvivl om at der er mange kommuner især de meget små kommuner som ikke har en faglig ekspertise og ikke har stor erfaring

spotte de faresignaler

som der nu engang er i de her meget meget

det er jo heldigvis stadig væk ikke noget man oplever

er det rigtig vigtigt at vi hjælper kommunerne med at blive bedre til at spotte de her faresignaler når det ikke er noget man får et stort erfaringsgrundlag med

rigtig glad for at man i satspuljekredsen har afsat midler til en taskforce som skal hjælpe og støtte kommunerne

i den konkrete sagsbehandling også når der er tale om særlig svære sager og derfor er der som det er blevet sagt et par gange

nok tale om en slags dobbeltkonfekt hvis vi også vedtager dette

jeg synes det er rigtig vigtigt at vi fortsætter med at hjælpe sagsbehandlerne ude i kommunerne jeg tror at der er kommet et øget fokus på hvordan man behandler børn hvordan man som forældre kan tillade sig at behandle børn

sige fra langt tidligere over for forældre der ikke kan finde ud af

som mennesker og behandle dem derefter

vi ikke lader frustrationen over de her uhyggelige sager der

kommet frem gå ud over enkelte sagsbehandlere ude i kommunerne men indser at de selvfølgelig ikke skal sidde alene med sagerne at de selvfølgelig

flere om det også i de enkelte kommuner når

skal de have endnu bedre støtte endnu større erfaringsgrundlag og endnu bedre samarbejde på tværs af kommuner

på vejen når det så kommer til den anden del af

det vores opfattelse i enhedslisten at vi bør oprette et nationalt tilsyn som det tidligere er blevet sagt heroppefra

kommunerne selv der udfører

det er jo svært at være uafhængig og objektiv når man skal kontrollere sig selv og sine egne beslutninger

også svært når man sidder ude i kommunerne og har meget pressede og

alle sammen ved vi har

sikre et bedre tilsyn det håber

bliver virkelighed vi håber at vi ser et løft i kvaliteten

står vi jo selvfølgelig igen parat med vores forslag som sagt

rigtig glad for at vi alle sammen er enige om at der skal gøres noget men

fra dansk folkeparti om at etablere et

rejsehold der i løbet af fem år skal besøge samtlige otte og halvfems kommuner ønsker dansk folkeparti at sikre kvaliteten i kommunernes anbringelsessager liberal alliance støtter så afgjort intentionerne bag forslaget

kan ikke afværges blot ved at der føres mere tilsyn sociale problemer løses gennem den kvalificerede socialpædagogiske indsats ikke gennem tilsynsbesøg fra staten dansk erhverv og den sociale udviklingsfond har i øvrigt længe peget på at systemet næsten udelukkende har fokus på økonomikontrol og alt for lidt på udvikling og kvalitet liberal alliance anerkender som tidligere sagt intentionerne bag dette beslutningsforslag men stemmer imod forslaget

etablering af et nyt statsligt tilsyn

for meget fokus på pengene og for lidt fokus på kvaliteten derfor er forslaget her jo også at man

hjælpe vejlede og rådgive kommunerne i sagerne netop ikke bare komme ud og følge pengestrømmen ordføreren

netop det hvordan vil man så

af sagerne ordføreren siger også at kvaliteten er for ringe ude på opholdsstederne ja det er derfor dansk

socialrådgivere der sidder med de her sager og støtte dem i det

derfor er der her i forslaget som ordføreren jo også siger mulighed for at komme ud og råde og vejlede så man får lavet nogle gode tilsyn

ordføreren siger at man nu gør noget

var et supplement netop for at gøre det

ved at vi nu får etableret det her rejsehold der kan komme ud og se på hvad man kan gøre og hvor man kan støtte op

det er en vigtig sag jeg er egentlig glad for at dansk folkeparti med det her beslutningsforslag har givet anledning til at vi får en debat i folketinget om de her problemer for der er vel ingen steder hvor socialt ansvar giver mere mening end når vi taler om udsatte børn i det konservative folkeparti mener vi jo at vi har udviklet et samfund hvor det offentlige har taget alt for meget ansvar fra borgerne og vi mener at vi skal give mere ansvar tilbage til borgerne og familierne selv og give familierne og borgerne bedre muligheder for at klare sig selv

det skal vi i høj grad for netop bedre at kunne løfte det sociale ansvar over for de mest udsatte borgere der hvor der virkelig er brug for at vi fra samfundets fra fællesskabets side gør en indsats og det er der når det gælder de udsatte børn

det er jo helt afgørende at der bliver truffet de rigtige beslutninger når vi taler om at hjælpe udsatte børn og at anbringelserne foregår rettidigt og på den rigtige måde så vi får hjulpet de børn bedst muligt og helst forebygger at børnene kommer i uføre

det er en skamplet på vores samfund hver gang vi ser

komme ud for nogle af de tilfælde vi har set

pressen i de seneste måneder og år hvor børn er blevet misbrugt i årevis uden at der er blevet grebet ind fra de lokale samfunds side der er brug for at vi ser på kvaliteten både når det gælder visitation til anbringelser

blive bedre til at gøre en indsats

nogle af de eksempler vi ser på børn som er udsatte er jo så forfærdelige at jeg tror mange af os dårligt kan holde ud at læse om dem det er simpelt hen så forfærdelige ting vi kan læse om at børn bliver udsat for i det der er et velfærdssamfund eller i hvert fald burde være et velfærdssamfund det er en skamplet at vi ikke kan gøre det bedre det skal gøres bedre

man kan nogle gange

at kommunernes afgørelser ikke nødvendigvis

det ved vi faktisk at de ikke er

oftest de billigste løsninger man tyer til i kommunerne og det er i hvert fald en af de problemstillinger det er værd at tage

og det betyder at de vokser og vokser og dermed

mere komplicerede til skade for børnene og familierne som har brug

derfor har skiftende regeringer skiftende flertal og satspuljekredsen jo

initiativ efter det andet

bedste mening men hvad er det der er sat i værk hvad virker

og hvor bliver alle milliarderne egentlig af der er registerordning der er forslag om central

anbringelse i anbringelsessager der er forslag om børnehuse

gøres mere ved der er også ministerens forslag om at kommunerne kun skal betale for

fordi vi taler om kommunalt selvstyre

det fører alt sammen frem til at det er på tide at vi sammen får et bedre overblik og bliver enige om hvad der skal satses på fremadrettet for det nytter ikke at alle parter har hver deres forslag og at alle forslagene i sidste ende vælter over hinanden

vores opfordring i det konservative folkeparti

sætter os sammen og bliver enige om hvad der er sat i værk hvad der virker og hvad vi skal satse på

men spørgsmålet er er om vi ikke allerede har et rejsehold vel at mærke et rejsehold som med satspuljemidlerne er sat til at skulle

er det næppe lige præcis det der foreslås i beslutningsforslaget vi skal ende med at gøre men forslaget er i hvert fald godt fordi det sætter fokus på en problemstilling som vi sammen burde være bedre til at håndtere

vi skal gå det

så tager ordet i dag hvor vi

vi kan konstatere der er og jeg synes helt ærligt at den her sag er for alvorlig til at vi skal bruge den til politiske drillerier om hvilke regeringer der har gjort det godt nok og

konstatere at der er børn som kommer i uføre og som er udsatte i det her samfund

gøre det at vi

er gået af fordi vi har skiftet regering har gjort en kæmpe indsats for at vi kommer videre på det her område men selvfølgelig er det ikke godt nok endnu når vi ser de her tilfælde og derfor skal vi komme videre og derfor

ved vi

grundlæggende er uenighed om i hvilken retning vi skal gå i

at gå ind og lave en solidarisk fordeling af udgifterne

og vil være konstruktive og

gå ind og rykke ved nogle af de store udfordringer der er på området

og i øvrigt også socialdemokratiet og enhedslisten er at vi i det konservative folkeparti ønsker et samfund hvor flere familier og borgere klarer sig selv uden offentlig hjælp sådan at vi bedre kan koncentrere ressourcerne om de mest udsatte nemlig børn som dem vi taler om her det er det som er forskellen forskellen er jo ikke at nogle har et større ønske end andre om at hjælpe de her børn det er jo ikke noget nyt

andre partier i det her folketing gerne vil hjælpe de børn det er derfor jeg siger at derfor skal vi ikke drille hinanden med hvem der er bedst til det

jo gerne gøre noget men forskellen er at vi gerne vil målrette ydelserne mere til de mest udsatte borgere i stedet for at bruge de offentlige midler spredt ud over alle områder også til borgere som egentlig godt kan klare sig selv

en masse pæne ting og så er de sluttet af med at sige at de desværre ikke kan støtte forslaget

jeg står nu alligevel og har en god fornemmelse

rejsehold jeg fornemmer også at

det rejsehold som vi har besluttet i satspuljepartierne og en eventuel mulighed for at kigge på det når det nu kommer i gang

der er mulighed for at udbygge i forhold til hvad det er for nogle arbejdsopgaver som det rejsehold

det må man jo sige også er en halv sejr at man har fået sat noget på dagsordenen i hvert fald det som

ikke altid kommer til at tale om de sager som er i pressen og det er forslaget

er det interessante for os er at når vi har et tal på omkring trettentusind børn og unge der er anbragt uden for hjemmet

har en høj kvalitet der må vi desværre konstatere at det har det ikke altid derfor er en del af det som der er i forslaget her også i forhold til tilsynet med anbringelsesstederne det er jo sådan

det er kommunerne der godkender at man kan blive et anbringelsessted et opholdssted det er også kommunerne der fører tilsynet

der er otte og halvfems kommuner tilbage i danmark det er kommunens borgere der bliver anbragt på de her steder det er kommunen der betaler op mod femten milliard kroner om året for det her kommunalbestyrelserne

må da have en kæmpe interesse

når vi nu træffer de her beslutninger derfor ville vi gerne have rejsehold som havde et særligt fokus på at komme ud at motivere komme ud at kigge på hvad det er for en kultur

der foregår ude i kommunerne hvordan man foretager de her tilsyn hvad det er for

når man går ind i anbringelsessager

er man håndterer de her børne og ungesager som tidligere sagt fik vi en rapport sidste efterår i november måned som viser at der er fejl i over firs procent af de her børnesager der bliver foretaget ude i landets otte og halvfems kommuner det fortæller os at vi har en udfordring og derfor

vi meget positive over for at alle partier der har været på talerstolen har givet udtryk for at intentionerne var gode men at man gerne vil tage forhandlingerne endnu en gang når vi skal mødes i satspuljepartierne

økonomien blandt andet den sidste ordfører og der må man jo sige at når man kigger på gennemsnitsprisen

i gennemsnit per anbragt barn og ung uden for hjemmet

at kommunerne i rigtig mange af de her sager træffer et valg

kvalitet som det burde have

man bruger en million kroner om året i gennemsnit per anbragt at vi så i statistikken kan se at hver tredje der går ud ad døren i et dansk fængsel

tidligere altså er de her penge givet rigtig dårligt ud kvalitetsmæssigt jeg tror at rigtig mange af de her børn og unge har fået et væsentligt bedre liv

blevet fjernet jeg tror bare ikke at vi har givet dem et så meget

godt voksenliv der må vi sige at når vi i gennemsnit bruger en million

kan vi også forvente at det har en høj kvalitet det vil vi gerne sætte fokus på og det fornemmer jeg faktisk også at

vi ser frem til at vi skal mødes igen i de forskellige fora hvor vi mødes og diskutere hvordan vi håndterer de her børne og ungesager så vi går herfra og er positive og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

den her forespørgsel som vi skal have i dag var det og er det fordi vi synes at der sker for lidt på ældreområdet og at der også i valgkampen blev udstukket løfter fra den nuværende regerings side som ikke helt er blevet indfriet samt at der måske ikke er kommet så mange nye initiativer fra regeringens side siden den tiltrådte

store mærkesager at sætte fokus på de ældre medborgeres levevilkår og forbedre de forhold

vi byder denne gruppe af borgere som har bygget det velfærdssamfund op som vi yngre generationer har kunnet nyde godt af og kommende generationer vil kunne drage fordel af det er meget vigtigt at der er talerør for denne gruppe af ældre som ikke har for vane at råbe op og kræve men som for manges vedkommende har levet et nøjsomt liv og arbejdet hårdt nu skal det ikke lyde som om alle pensionister lever et liv med økonomiske problemer og svækket helbred heldigvis er der mange som klarer sig fortrinligt og det skal vi glæde os over men det forstærker så vigtigheden af at tage sig af dem som af den ene eller anden årsag ikke kan klare tilværelsen helt på egen hånd det håber jeg vi kan få en god debat om i dag og

være med til at sætte vores ældrepolitik højere på den politiske dagsorden hvor den gennem de seneste måneder har været meget usynlig dansk folkeparti fik ved finanslovaftalen for to tusind og tre opbakning til at indføre ældrechecken som har vist sig at være det som gør en forskel i hverdagen for modtagerne

som kan forsøde tilværelsen og som netop er

trængte pensionister endvidere var det dejligt for et par uger siden

rapport kommissionen blev på opfordring fra blandt

dansk folkeparti nedsat for at kunne komme med forslag til hvorledes ældre i plejeboliger og på plejehjem kan få en øget livskvalitet

tanker og forslag og håber at ministeren vil være med til at føre flere af disse ud i livet jeg ser frem til denne forespørgsel og håber at vi bredt blandt folketingets partier vil være enige om at ældrepolitikken skal have større fokus og at der som resultat af dagens debat

for at rejse forespørgselsdebatten jeg synes det

en debat om vores mål og visioner på ældreområdet så jeg vil gerne indledningsvis sige tak for at man har rejst den jeg tror ikke at der er ét parti eller ét folketingsmedlem

ikke gerne vil gøre det godt for landets ældre de ældre eller de gamle har en stor andel i at danmark har udviklet sig til at være et godt samfund og samfundets tak skal naturligvis være en god og værdig behandling når alderdommens tegn sætter ind

ældre og vores samfund en bjørnetjeneste hvis vi kun ser på ældre som passive og svage modtagere af velfærdsydelser for vi har en stor gruppe ældre eller senunge som jeg kender nogle der foretrækker at blive kaldt der har masser af overskud ressourcer og kompetencer og som vores samfund sagtens kan få gavn af også selv om de har nået en betragtelig alder

fast i at man fortsat spiller en aktiv rolle i samfundet selv om man er fyldt fem og tres og at man stadig har et ansvar for at være med til at bidrage til at fællesskabet kan hænge sammen det ved vi at der er mange ældre der gør også

er der brug for alles bidrag vi kommer heller ikke uden om at den økonomiske krise sætter nogle klare begrænsninger

hvordan vi kan bruge de midler der er til rådighed og det gælder naturligvis også på ældreområdet som på alle andre områder bliver vi nødt til at forholde os til en økonomisk presset virkelighed det er ikke noget ønskescenarium men vi tager fat ældrepolitikken er en del af den samlede socialpolitik en socialpolitik som skal hjælpe mennesker til at få et godt liv ikke til at sætte folk i bås eller pacificere eller umyndiggøre dem vi vil have en socialpolitik som medvirker til at videreudvikle og fremtidssikre vores velfærdssamfund og når vi i vores regeringsgrundlag har slået fast at de ældre skal have mere medbestemmelse og øget tryghed

skal det ses i sammenhæng med det overordnede mål

at sikre et stærkt og bæredygtigt velfærdssamfund fremtidens ældrepolitik skal baseres på følgende grundlæggende værdier medbestemmelse selvhjulpenhed tryghed og værdighed som bekendt valgte regeringen at videreføre den uafhængige ældrekommission som den tidligere regering nedsatte kommissionen har nu fremlagt sin rapport med i alt tre og fyrre anbefalinger til hvordan de mener at plejen på vores plejehjem skal tilrettelægges jeg har læst rapporten med stor interesse og var ude at overvære pressemødet hvor anbefalingerne blev givet og synes at det var en fantastisk festlig dag som var med til at sætte fokus på hvordan vi kan have visioner for ældreområdet langt højere oppe på vores politiske dagsorden jeg har som sagt læst rapporten og jeg synes den er et rigtig godt bidrag til hvordan vi

have debatten om hvordan vi indretter det daglige liv på plejehjemmene mere hensigtsmæssigt og hvordan vi tilrettelægger det på sådan en måde at det er de enkelte beboere som bor på plejehjemmene der er i fokus jeg ser især rapporten som et inspirationskatalog med meget konkrete ideer til plejehjemmene om hvordan man kan styrke beboernes livskvalitet og selvbestemmelse mange af ideerne er nemme

umiddelbart lige at tage brug særlig de forslag der handler om at bryde vanetænkning og holdningerne til de ældre og

ret til selv at bestemme så meget som muligt i hverdagen derfor synes jeg også det er en god idé at kommissionen har valgt at sende rapporten ud til alle landets plejehjem så de kan blive inspireret af de mange gode forslag der er i rapporten ældrekommissionen er som sagt uafhængig og derfor afspejler rapportens anbefalinger først og fremmest kommissionsmedlemmernes holdning det er derfor ikke regeringens hensigt at pålægge kommunerne at implementere rapportens anbefalinger punkt for punkt ældrekommissionen tager imidlertid fat om nogle af de vigtige værdier på ældreområdet som også er nogle af de ømme tæer

sende ældrekommissionens rapport ud i bred høring blandt de relevante parter og når høringen er afsluttet vil jeg indkalde satspuljepartierne til forhandlinger om hvordan vi bedst udmønter de i alt fyrre million kr som vi har afsat til opfølgning på ældrekommissionens anbefalinger men jeg vil også gerne slå fast at opfølgningen på ældrekommissionens rapport kun er et første skridt på vejen i retning af at lægge sporene til en langsigtet og bæredygtig ældrepolitik for vi kommer ikke uden om at skulle forholde os til at vi står midt i en økonomisk krise og samtidig står over for en demografisk udvikling

men faktum er at vores samfund er udfordret af at vi står med færre arbejdsdygtige hænder og stadig flere der forlader arbejdsmarkedet tallene taler deres tydelige sprog når vi ser på de statistiske fremskrivninger viser de at befolkningen i de mest erhvervsaktive aldersgrupper vil falde med cirka fyrretusind alene frem mod

tyve tilsvarende stiger antallet af ældre over fem og tres år

bliver der cirka tohundrede og femogtyvetusind flere personer over fem og tres år i to tusind og fyrre vil en fjerdedel af den danske befolkning være over fem og tres år den demografiske udvikling er ikke

noget der bare går over

vi skal tage alvorligt det samme gør sig gældende med den aktuelle økonomiske krise hvor vi som ansvarlige politikere er nødt til at holde igen med løfterne om store forbedringer

velfærden som socialminister kan jeg kun beklage jeg ville virkelig ønske at det kunne være anderledes

hvordan vi får mest ud af de ressourcer vi har til gavn for de mennesker vi skal hjælpe og med de værdier i centrum som jeg indledningsvis nævnte det betyder at velfærdssamfundet er nødt til at ruste

til at kunne håndtere en markant ændring i befolkningssammensætningen i de næste årtier samtidig med at vi er underlagt økonomisk smalkost for selv om mange af de kommende ældre forventes at være raske i længere tid

en stigende gruppe af svage ældre der har brug for hjælp vi er nødt til at tænke i alternative måder at løse den udfordring på når vi samtidig ved at der også er langt færre mennesker til at udføre hjemmeplejen i fremtiden

det kan ikke fremover lade sig gøre bare at ansætte flere sosuer eller sygeplejersker for der vil ganske enkelt ikke være ledige hænder nok gabet mellem antallet af ældre borgere der har brug for hjælp og antallet af medarbejdere til at

vil samtidig være så stort at det ikke kan lade sig gøre at løse udfordringerne ved at lade medarbejderne løbe stærkere den demografiske udvikling på ældreområdet giver store udfordringer ikke mindst i lyset af snævre økonomiske rammer men udviklingen indebærer også en meget positiv forandring nogen har endda kaldt det for civilisationens triumf de ældre vil fremover leve længere være mere raske og have både overskud og ressourcer til at bevare kontrollen med eget liv i de sene år det skyldes bla at

hen nødvendigt hvis vi skal sikre at der også i fremtiden er råd til hjælp og støtte til dem der har mest behov først og fremmest ser vi på hvordan vi kan fastholde folk i længere tid på arbejdsmarkedet

men vi ved allerede nu at det langtfra er nok vi er derfor

at tilrettelægge indsatserne på ældreområdet på vi skal finde nye måder at støtte folk i at bevare ansvaret for deres eget liv og for at bidrage til fællesskabet også i en sen alder uanset om det sker hjemme på arbejdet eller i samfundet i øvrigt ud over at skaffe flere hænder skal vi sætte ind med målrettet fokus på forebyggelse og hverdagsrehabilitering samt aktiv brug af velfærdsteknologiske og digitale løsninger i ældreplejen de ting vil jeg gerne uddybe lidt nærmere i regeringsgrundlaget slår vi fast at forebyggelse skal sikre at flere ældre har mulighed for at klare sig selv længere vi skal sætte tidligt ind og tage udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og muligheder for at klare så meget som muligt selv kan vi støtte borgerne i at blive mere selvhjulpne

kan vi også mindske behovet for kompenserende hjælp med tilfredshed selvbestemmelse og øget livskvalitet til følge for den ældre langt hovedparten af landets kommuner er allerede begyndt at tænke i træning og forebyggelse frem for udelukkende at kompensere ved at give hjælp til ældre borgere og i mange kommuner har man allerede nået gode resultater det er en udvikling regeringen gerne

til at begynde med har de fleste kommuner primært været orienteret mod at hjælpe borgeren til at blive uafhængig af hjælp til rengøring og tøjvask flere og flere kommuner

kommunerne oplever at borgerne er meget motiveret de vil faktisk gerne klare sig selv og det er en helt central pointe borgernes motivation er en forudsætning for et godt resultat og derfor skal de selv være med til at formulere målene for

rehabiliterende indsats vi skal sikre at der sker en national udbredelse af de bedste metoder til at sikre social rehabilitering

jeg glad for at vi som led i sidste års satspuljeaftale fik afsat tyve million kroner til at beskrive og udbrede den model for hverdagsrehabilitering der har størst mulig effekt derudover skal vi kigge på om nye velfærdsteknologier og digitale løsninger kan bruges som redskaber til at imødekomme fremtidens udfordringer ikke kun fordi velfærdsteknologien har et arbejdskraftbesparende potentiale og kan hjælpe os til at løfte opgaverne smartere men først og fremmest fordi velfærdsteknologi giver større selvbestemmelse selvhjulpenhed og værdighed det som jeg overordnet vil kalde for livskvalitet derfor har vi også

ind som et væsentligt element i regeringsgrundlaget jeg vil gerne være med til at nedbryde nogle af myterne om velfærdsteknologiens forskrækkeligheder for sandheden er jo at velfærdsteknologien kan hjælpe borgere til at blive mere selvhjulpne teknologien kan kompensere for nedsat funktionsevne og samtidig bliver man mindre afhængig af hvornår hjemmehjælpen kommer en spiserobot kan for eksempel hjælpe en ældre mand til selv at kunne spise frem for at blive madet et andet eksempel er et vaske tørre toilet som giver mulighed for at man klarer toiletbesøg uden hjælp og det giver for mange en følelse af større værdighed

i debatten kommer robotstøvsugerne nogle gange til at lyde som

noget fra en dårlig science fiction film som en ustyrlig maskine der møver sig ind i privatsfæren og ødelægger relationerne mellem mennesker vi skal nok lige huske på at

tale om en støvsuger og at den støvsuger faktisk i nogle tilfælde kan

frigive flere hænder til anden pleje og omsorg og at den støvsuger i en række tilfælde kan give den ældre mulighed for selv at bestemme hvornår gulvet trænger til en overhaling det er da en kæmpe gevinst for mange som ønsker at få støvsuget oftere end det kommunen kan tilbyde og så skal vi også

at grænserne for hvilke teknologiske hjælpemidler der er almindelige i et hjem hele tiden flytter sig og at politikken jo selvfølgelig skal være tidssvarende i forhold til den udvikling som bjarne hastrup der var formand for ældrekommissionen

og det er jo det fokus man også skal have for øje når man taler om de her velfærdsteknologiske løsninger de kan blive en succes og det er vigtigt at borgeren oplever at det giver god kvalitet det er borgernes behov vi skal have

og hvordan vi kan anvendes til at løse andre opgaver

for mig at fremhæve at regeringen ønsker et opgør med den tidligere regerings bureaukrati og procesregulering på ældreområdet vi skal af med det regeltyranni som er indbygget i den nuværende model for frit valg og som fjerner fokus fra det som det hele handler om nemlig at yde en god og anstændig og effektiv plejeindsats

men vi vil se på om ikke det kan gøres på en bedre måde og jeg gentager lige

men vi vil se på om ikke det kan gøres på en bedre måde arbejdet er allerede sat i gang sidste års finanslovaftale var første skridt hvor vi besluttede os for at forenkle reglerne for hvordan man skal beregne timepriserne for hjemmehjælp derudover har jeg sat et arbejde i gang hvor vi giver det frie valg et grundigt serviceeftersyn mit mål er at det skal blive væsentligt nemmere for kommunerne at tilbyde ældre borgere valgmuligheder regeringen har i den grad fokus på hvordan vi kan sikre de bedst mulige vilkår for de svage ældre både nu og fremover

den kommende tid i gang med en reform på hele det sociale område

forbindelse med det arbejde vil vi adressere den række af udfordringer og potentialer der er på ældreområdet derigennem vil vi fastlægge en langsigtet ældrepolitik som bygger på de grundlæggende værdier jeg nævnte i starten

ord ældrebyrden kommet på mode og blevet en del af det gængse debatsprog man talte om ældrebyrden i forhold til den demografiske udvikling

i forhold til eksploderende udgifter på velfærdsområdet heldigvis er ordet blevet politisk ukorrekt heldigvis er vi som samfund nået længere masser af ældre har gode muligheder for at opnå en god og meningsfuld og økonomisk tryg alderdom det skal vi glæde os over

som tager del i deres børnebørns og oldebørns liv og som har mod på og

for at dyrke en hobby eller tage på rejser eller kender til alle fortræffelighederne i den

alderdommen er en hård tid

eller de tjente ganske enkelt ikke nok mens de var aktive på arbejdsmarkedet de er nødt til at klare sig for deres folkepension og lidt atp i i tilgift får de så ældrechecken således at der er råd til lidt mere

faktisk gør en forskel i hverdagen for modtagerne en anden gruppe ældre lever på et plejehjem eller i en ældrebolig

jo somme tider sådan at hjemmehjælpen og den udbragte mad ikke altid er lige god minimumsstandarder bærer deres del af skylden fordi mange kommuner simpelt hen ændrer ordet minimumsstandard til standard

det er ensbetydende med et minimum af forhastet og overfladisk hjemmehjælp og desværre også lidt for ofte utilstrækkelig og uinteressant ernæring hvem husker ikke at et plejehjem havde biksemad på menukortet hver eneste dag hele ugen igennem med den begrundelse at det var fordi det var nemt at tygge eller at ældreplejen i hovedstaden ville forbyde de ældre at drikke saftevand af ernæringsmæssige årsager en sådan behandling er at umyndiggøre de ældre andre plejehjem har heldigvis indset at de ældre netop skal have mad med lidt flere kalorier end andre fordi mange i forvejen ikke spiser så meget alderdommen må aldrig blive en ydmygelse og de ældre må ikke føle sig umyndiggjort ved ikke have medbestemmelse

eget liv og de pårørende skal inddrages hvis det er til den ældres bedste der opleves i dag en frygt for at de ældres egne ønsker behov og fravalg ikke respekteres

er det af økonomi og indenrigsministeren blevet meldt ud at disse skal indføres i hjemmeplejen for de ældres egen regning og ønsker man ikke at investere i en sådan får man ikke støvsuget en sådan udmelding er ikke værdig

må en robotstøvsuger aldrig

på frivillig basis for dansk folkeparti er alderdommen ikke kun et spørgsmål om økonomi hjemmehjælp og tilstrækkelig ernæring men i lige så høj grad om socialt samvær og en mening med tilværelsen altså øget livskvalitet rammerne for det gode ældreliv har vi som politikere en forpligtelse til at være med til at udstikke

de ældre og deres omgivelser skal involveres

sige at vi skal kunne klare os selv og det

men det kan ikke altid lade sig gøre

glæde sig over at så mange danskere engagerer sig frivilligt for eksempel som besøgsvenner

ikke påskønnes nok men måske

tage initiativ til at man fik flere til at melde sig

ser gerne at den nuværende regering fører sit valgløfte ud i virkeligheden og ikke glemmer at socialdemokratiet og socialistisk folkeparti i lovede en forhøjelse af pensionstillægget på fem tusind kroner

og derfor hilser vi eksempelvis ældre sagens forslag om en nedsættelse af en hjemmehjælpskommission velkommen

denne drøftelse skal vi have her i salen i løbet af kort tid i forbindelse

modtagne rapport bliver ført ud i livet og ikke ender som en fin rapport på en hylde

at man skal have besøg i hjemmet inden man flytter at dyr i plejeboligen skal være

en menuplan når der skal udfærdiges sådan en på et plejehjem at medarbejderne kan spise sammen med de ældre og

bliver inddraget og er aktiv så vidt det er muligt det synes vi er værdigt skulle der vise

en større undersøgelse af de ældres levevilkår i danmark

dansk folkeparti meget positive over for det den vil jo selvfølgelig kunne kortlægge hvordan indsatsen på ældreområdet skal tilrettelægges i fremtiden og det skylder vi nemlig de mennesker gennem et langt liv har arbejdet betalt skat og været med til at

jeg minde om at de ældre er en ressource

de medvirker til at bygge bro mellem generationerne og derfor også bør behandles ligeværdigt

hvad samarbejdsmulighederne kan være fremover

har jeg et spørgsmål til det der måske er det sværeste

hvordan gennemfører vi det som det lyder som om vi har en fælles holdning til nemlig at det skal baseres på de ældres rettigheder hvordan kan vi rent praktisk sikre at kommunerne ikke kan køre hen over de ældre og sige nu skal du tage

robotstøvsuger i stedet for at der kommer et menneske og gør rent hos dig hvordan sikrer vi den frivillighed som jo må være basis for det når vi

ingen tvivl om at dansk folkeparti har været meget optaget af hele den debat om robotstøvsugere for selv om vi fra ministeren nu hører at der er mange positive ting omkring den her teknologi der kommer skal vi ikke glemme at der er mange der faktisk ikke er i stand til at håndtere de her teknologier især robotstøvsugeren for dansk folkeparti

det vigtigt at alt skal være frivilligt det er også derfor at jeg er meget bekymret når vi har en økonomi og indenrigsminister som kommer med en argumentation

hvis ikke man vil jamen så får man bare ikke gjort rent

er meget bombastisk og jeg håber ikke at

i regeringen det er selvfølgelig vigtigt at

kommunerne skal det ikke som jeg også

at minimumsstandarder bare bliver standarder vi skal have nogle høje standarder i forhold til

frivillighed involveret i det og der skal vi simpelt hen holde

noget for i virkeligheden er det jo hamrende svært hvordan vi

men jeg savnede altså et lidt mere konkret svar på hvordan vi så skal gribe det an ikke fordi jeg nødvendigvis

men jeg tror det er det vi må arbejde med sådan at vi finder en bedre balance mellem kommunalt selvstyre og de hensyn vi har her

fru karin nødgaards opfattelse at man skal løse de personaleproblemer som jeg mener der

nogle flere frivillige og familien osv

det faktisk være det der gør at der kommer noget ekstra

anderledes indhold i tilværelsen ved at der kommer en der kan sidde og læse op det kunne

vi har nu fået en regering som i valgkampen havde så mange løfter om så mange penge til de ældre

vi havde en leder af socialistisk folkeparti

har rejst den her debat debatten om ældreområdet er en meget vigtig debat og det er en vi bør love hinanden

løbende i forrige uge kom ældrekommissionen med

og i venstre er vi meget positive over for de værdier som ældrekommissionen lægger til grund for

anbefalinger især må jeg sige

og især værdien om at de ældre skal have indflydelse på deres eget liv synes vi i venstre er en meget vigtig værdi men indflydelse på eget liv betyder jo også indflydelse på hvor man gerne vil bo i venstre er en af vores vigtigste værdier det frie valg den enkeltes ret til selv at vælge hvor han eller hun ønsker at bo den enkeltes ret til selv at vælge hvem der skal komme i ens hjem den enkeltes ret til selv at vælge

det gælder altså for alle og det gælder også for de ældre de ældre skal ligesom alle andre mennesker have lov til at bestemme over deres eget liv menneskets frie valg er den værdi som i venstre betyder rigtig meget og som vi skatter meget højt vi har i de sidste ti år opbygget en hjemmepleje i verdensklasse med de ældres frie valg og med selvbestemmelsen i centrum og brugertilfredsheden er også i top blandt de ældre de holder af selv at kunne bestemme hvor de skal bo og hvem der kommer i deres hjem

privat hjemmehjælp hvorfor skulle man tage det fra dem siden den nye regering er kommet til magten må vi sige at

hvert fald ikke meget klogere det er utrolig uklart hvad regeringens hensigter er på ældreområdet der er ikke mange linjer der er sat af

et så vigtigt område der er ikke mange linjer som forklarer

er uklare og ukonkrete og det virker som om

der er meget lang vej før vi ser noget handling i venstre frygter vi at regeringen vil forringe de ældres frie valg

ændre det frie valg på sundhedsområdet man har ændret det frie valg på børnepasningsområdet og man har ændret det frie valg på skoleområdet så for at tage hele pakken frygter vi altså rigtig meget i venstre at det frie valg nu vil blive fjernet også for de ældre vi er meget bekymrede for om regeringen nu kommer med en meget ufleksibel hjemmepleje

ikke vil være plads til ældrekommissionens anbefalinger

der ikke vil være plads til de individuelle behov og ønsker

absolut ikke det vi ønsker der er en grund til at vi har brugt ti år på netop at fremme muligheden for at leve sit liv i eget hjem og egnet hjem med den støtte der er behov for eller at leve sit liv på et plejecenter hvor man selv har valgt man gerne vil bo det er virkelig vigtigt at vi fastholder det frie valg jeg må også sige at jeg har lyttet meget intenst til

fandt ikke vejene og jeg fandt ikke svarene så jeg håber at vi får en runde mere hvor vi får mulighed for

få besvaret min frygt er at vi er ude i at der bliver ændret på alt

til holdninger mål og visioner

at de problemer vi kan konstatere der er i hjemmeplejen og på plejehjemmene

opstået efter den femtende

eller om det måske skulle være sådan at det er i de ti år hvor venstre har haft regeringsmagten med støtte fra dansk folkeparti at man der

disse problemer er opstået og at ordføreren derfor må vedkende sig et

de problemers opståen det ene spørgsmål det andet er sådan lidt mere

er man nødt til at ændre lovgivningen for at kommunerne kan undskyld ordvalget få lov at køre de ældre over og

robotstøvsuger ned i halsen

sig vi har hørt hende sige nogle ting men vi har jo ikke set noget konkret og så længe der ikke

egentlig er

kun sige at det er med stor tilfredshed at jeg har læst tilfredshedsundersøgelserne netop fordi

om jeg kunne få noget mere specifikt hvad det er for nogle problemer der bliver relateret til men jeg kan i hvert fald sige at når man læser

tilfredse med den hjælp de får og de er inde at prøve

finde løsninger og de er godt tilfreds med hvordan

det bliver håndteret men der er altid noget vi kan blive bedre til

og så forstår jeg måske så ikke helt den voldsomme kritik mod regeringen lige på det her felt

jo uddybe om ordføreren mener at der er nogle væsentlige problemer på ældreområdet eller om det sådan set er gået meget godt i de ti år så det er

med robotstøvsugeren er vel meget enkelt at forholde sig til fordi det jeg forstod på indenrigsministeren var at man var nødt til at undersøge om der skulle ændres i lovgivningen for at kommunerne kunne få lov til at om om man så må sige tvinge de ældre

sig sådan en robotstøvsuger det er jo et holdningsspørgsmål om man vil være med til det så jeg vil da gerne gentage spørgsmålet

medvirke til en sådan lempelse af lovgivningen

og citerer hvad vedkommende har hørt og hvordan man mener ministeren har sagt tingene men da vi ikke har set hvad det er præcist i et forhandlingsgrundlag

vi ikke er blevet indkaldt til nogen forhandlinger endnu må vi jo afvente teksten før vi ligesom kan komme videre

vi er interesseret i at vi altid har en meget dygtig

pleje og omsorg for de ældre fordi det er nogle mennesker som i den grad skylder respekt de har levet deres liv i en tid hvor

telefonen ringede de til centralen hvor der var en dame der satte ledningen i og så var der forbindelse og den udvikling de har været igennem er jo enorm så det manglede jo bare

som det sidste på deres vej kunne give dem

og værdig tur og et godt ophold og derfor er det altså væsentligt at vi har os for øje at vi altid drager den omsorg der skal til for at de føler sig trygge og i gode hænder

flere private plejehjem og jeg synes i hvert fald at det er meget påfaldende hvor meget de tager omsorgen ind som noget af det rigtig vigtige jeg har også været på offentlige plejehjem der er lige så lækre så derfor vil jeg sige at

integrationsministeren sige er at

nå en alder hvor vi har brug for at hjælpe dem

forespørgselsdebatten jeg ved godt at den er skrevet på forhånd

om regeringens værdier på det her område og

den her forfærdelige regering vil gøre på trods af at ministeren i sin tale ikke én men to gange sagde at selvfølgelig er

på trods af det stiller

venstres ordfører sig herop og siger

trods alt bliver sagt

også meget gerne nå her i min tale at kvittere

at vi drøfter hvordan vi kommer videre med ældreområdet hvordan vi imødeser

rulleborde robotstøvsugere og saftevand

det er rigtig vigtigt at vi her i fællesskab kan løfte os en lille smule op

vi husker at skelne når vi taler om de ældre for det er jo sådan at dem som er ældre i dag er

de ældre som har et stort behov for ekstra hjælp og omsorg og anden gruppe som lige er trådt ud af arbejdsmarkedet og er ved at begynde

i vores ældrepolitik

længst muligt også

at bidrage og ønsker at være en del af et arbejdsfællesskab og sikre at

på grund af alder eller på grund af sygdom får brug

den rigtige og den nødvendige hjælp langt de fleste ældre

i alderen og samtidig ved vi også at det som

de fleste ældre borgere ønsker sig allermest er et aktivt seniorliv hvor de selv bestemmer de ønsker at tage ansvar for eget liv og ønsker

kunne klare sig uden hjælp

skal vores ældrepolitik i fremtiden jo også være i stand til at støtte vores borgere i de ønsker

menneskelige ressourcer at hente hvis vi kan hjælpe borgere til at klare sig længere uden hjælp fra kommunen fordi de er bedre fungerende det vil være en samfundsøkonomisk fordel men det vil i den grad også være en stor fordel for den enkelte at man kan klare sig uden

som handler om at man skal kunne blive længst muligt i eget hjem så sagde hun måske skal vi

blive bedre til at at man kan blive mest muligt i eget liv

blandt andet ved hjælp af velfærdsteknologi kan gøre virkelig meget for at de også bliver ved med at føle at det er

bestemmelsen fra dem at vi ikke tager følelsen af at det her er

ældre mennesker er en ressource

har igennem et langt liv bidraget til

sin måde også når man er kommet en lille smule op i årene så skal jeg med formandens tilladelse læse et forslag til vedtagelse op på vegne af socialdemokraterne radikale venstre

folketinget understreger at medbestemmelse selvhjulpenhed tryghed og værdighed er vigtige værdier i ældrepolitikken folketinget konstaterer at den økonomiske krise samt den demografiske udvikling med langt flere ældre betyder store udfordringer for velfærdssamfundet samtidig viser udviklingen at flere ældre vil være mere raske og ressourcestærke og vil forvente at kunne fortsætte deres hidtidige liv

for pleje og omsorg folketinget opfordrer til at der sikres social balance i ældrepolitikken så plejen og omsorgen til svage ældre fremover baseres på disse værdier folketinget understreger vigtigheden af at frigøre ressourcer ved at afskaffe bureaukrati og unødig kontrol folketinget opfordrer alle relevante myndigheder til at arbejde med ældrekommissionens anbefalinger om livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem folketinget anerkender de tanker som har været fremme om at undersøge og forbedre

og opfordrer regeringen til at lade dem indgå i overvejelserne i forbindelse med en

og det var jo meget venligt

har jo kigget på det regeringsgrundlag der ligger og jeg kan se at man undersøger mulighederne for at give de ældre borgere ret til flere digitale løsninger

kan erstatte hjemmebesøgene med videosamtaler

man mener

er det aktiviteter der vil blive fremmet ved at lave en videosamtale i stedet for med den ældre

eller om robotstøvsugere eller andre måder at bruge ny teknologi på bliver nødt til lige at skrue lidt

den ældre aldrig nogen sinde skal se et rigtigt levende menneske igen og

om robotstøvsugere er det sådan nogle ottearmede monstre der kommer ind og vælter alting og sluger den ældres hår eller

et meget konkret hjælpemiddel som gør livet en lille smule nemmere det kan være videosamtaler det kan også være

eksempel som min kloge kollega som jeg nævnte

talte om mest muligt i eget liv

en lille nøglering som kan låse deres dør op når de kommer hen til den alle de her små ting

det smart og at vi skal turde tænke lidt ud af boksen og at vi hvis vi

frigøre ressourcer til den rigtige pleje til det rigtige samvær til alle de ting som er rimelig meget vigtigere end om det er nogle hænder der holder på

støvsugerhåndtag eller om det er

rund fætter der suser rundt jeg synes egentlig

men også fordomsfrit i stedet for at

for alt hvad der hedder teknologi det var jo også sådan indtil for ikke så mange år siden at

en opvaskemaskine var noget frygtelig nymodens og i dag

er det noget som vi betragter som ret almindeligt og som frigør en masse ressourcer

monstre eller om andre situationer jeg laver ikke drama ud af det her jeg prøver

vide at man altså

det er helt tydeligt og jeg har forstået linjen

socialministeren sagde det to gange i sin tale

det åbenbart mine pædagogiske evner at forklare venstres ordfører noget andet og det

så leve med men jeg håber at andre tilhørere måske har forstået at socialdemokraterne ikke er ude på

består den somme tider af flere partier og det gør den jo også for tiden derfor synes jeg egentlig også at det kunne være interessant nu at høre

fru maja panduro komme lidt ind på hele det her spørgsmål om de udmeldinger der har været fra økonomi og

det egentlig noget som socialdemokraterne bakker op sådan helhjertet for det er jo således

skal være lovligt for landets kommuner at give afslag på støvsugning i hjemmet med henvisning til at borgeren kan anskaffe sig en robotstøvsuger og klare alle nullermændene selv det er jo meget kontant må man sige

ville ministeren så gøre det lovligt

at det er meget bombastisk at melde sådan noget ud og når man sådan generelt tænker på socialdemokraternes holdning på det her område også omkring brugerbetaling

er kommet med et forslag og hun er slet ikke

robotstøvsugere ned i halsen på nogle ældre som jeg tror der var nogle der sagde jeg er enig med

ministeren i at det er vigtigt at vi diskuterer de nye løsninger og muligheder som ny teknologi giver og at vi også tør og måske ikke

elektroniske toiletbrætter der gør at man kan gå

den nøglemodel jeg talte om før til en robotstøvsuger

vi skal tvinge alle ældre til at købe robotstøvsugere

foreslår det hun siger er at

se på det her og det tror jeg er meget rigtigt

hvis ikke det var lovligt så skulle det være lovligt og hun ville sørge for det og at hvis ikke

anskaffe sig en robotstøvsuger for egen regning jamen så fik de ikke støvsuget

ikke afvise at robotstøvsugeren kan men nu ved vi jo at man rundtomkring i kommunerne

levende menneske ud i hjemmet

noget må kun være et supplement det må aldrig være noget som skal erstatte de menneskelige hænder

den nye teknologi til netop er det modsatte det er netop at man kan bruge de menneskelige hænder til for eksempel at mærke på panden og til at yde en menneskelig omsorg frem for at skulle holde om

knappe menneskelige ressourcer vi har

erstatte den menneskelige pleje

at det skal være et menneske

i i den ene ende af en støvsuger altså hvis jeg kunne bruge det menneske

skal tages alvorligt med med hensyn til at frigøre

mener ordføreren så at det er det der vil ske ude

robotstøvsuger ind tror ordføreren ikke at der vil ske det at kommunerne måske ser at de her får nogle ekstra midler

skal udfylde nogle tomme huller

nogle midler andre steder og så

være bange for i dansk folkeparti at det er det der sker i stedet for at at man anvender

det er desværre virkeligheden og konsekvensen desværre er det jo ikke sådan at vi har et pengetræ stående et sted som vi kan bruge til at fylde de huller med

har se hvordan man kan opfatte det som en forringelse

kan selv gå på toilettet uden at skulle have en

for ens følelse af netop

det at ressourcerne bliver tilført de ældre og ordføreren mener ikke at kommunerne kunne putte pengene i andre kasser i stedet for at

de ældre men der er jo også andre ting i det her end omsorg

mener at mange ældre gerne vil gå på toilettet selv det er

også rigtig mange der er bange for at gå på toilettet selv hvis de har været udsat for

unødvendig kontrol

der skal vel være noget tilsyn med forskellige ting også med hensyn til ældres økonomi hvor man har hørt om sager hvor der er

unødvendig kontrol for det vigtigste er vel at vi sikrer de her

kommunerne kunne bruge pengene på at fylde et hul og

bestemmer heldigvis er det ikke sådan at kommunalbestyrelsesmedlemmer per definition er dårlige mennesker tværtimod

ved jeg fra min egen fortid i kommunalpolitik og fra

virkelig virkelig optagede af vores ældres vilkår og faktisk gerne vil gøre det rigtig godt

noget af det regeltyranni som er blevet

altid har været lige gode vi skal

bruge vores begrænsede menneskelige ressourcer

social og sundhedsmedarbejdere som bruger over halvdelen af

komme af med noget af det papirbøvl og det bureaukrati

her har jeg en ambition om at vi vil kunne gøre det bedre

der er også meget snak om alle de grupper der kan selv

at sætte fokus på den svageste gruppe dem der er

samtidig kan jeg så høre at ordføreren taler om at vi skal udnytte teknologien det

går ud ad den vej hvor man faktisk afskaffer madproduktionen man får kølemad

frostmad og jeg kan godt høre på det her at

vi gå videre ad den vej hvor vi bruger velfærdsteknologien til at sørge for at fodre de gamle af så får de

skal vi gå ad den vej som rapporten anbefaler og sikre at der faktisk bliver produceret mad ude på

de her meget idylliske hyggelige gamle plejehjem hvor der står sådan en madmor hun er sikkert

rører i gryderne ude i køkkenet der dufter dejligt af sovs

de her frygtelige robotdjævle der kommer væltende ind over de ældre og

gøre det hele så frygteligt det vi skal bruge den ny teknologi til er jo netop at

så at bruge vores varme hænder på det der er rigtigt at vi nogle gange kan

nogle ressourcer til plejen

jeg har ikke noget ønske om

diktere kommunerne hvordan de skal forvalte deres kommunale selvbestemmelse

madlavning er jo et område der ligger under

der bliver også sagt at vi skal bruge de frigjorte hænder til at skabe mere omsorg

er et af de områder hvor vi skal bruge hænderne til at skabe mere omsorg i forhold til madproduktionen derude

enig i den der grundlæggende præmis om at der findes to veje

i og den anden vej er alle de frygtelige robotmaskiner

og jeg har noteret mig at det også er det ældrekommissionen har været optaget af men

brun sovs i alle landets otte og

til gengæld glæder jeg mig over og tror og ved at det også et område som der er fokus på i vores kommuner

snakker om at frigøre ressourcer ordføreren siger endda at man har erfaring fra kommunerne så ved man jo også hvad der sker ude i kommunerne

er der sket kommunerne bliver holdt i et jerngreb derude

på ældreområdet

er der en udligningsreform som jo ikke fungerer i

i antallet af ældre borgere i kommunen

nogle spændende ting med de ældre tro mig det kommer ikke til at ske kommunerne kommer til at

rigtig mange år fremover uanset hvad vi måtte finde på af smarte teknologiske løsninger

tror jeg også det skal være men

og at vi kommer til at mangle hænder i ældresektoren så er det da nu

skal tænke over om vi så for eksempel kan supplere sosu assistenten og sosu hjælperen med en robotstøvsuger som kan løse nogle af de opgaver som han eller hun har svært ved at nå jeg synes bare det er så

stemte for finanslov efter finanslov nu

vil lave en ny kommunal udligningsreform det hilser vi meget velkommen i

heller ikke under den tidligere regering der er kun en afsender på

til deres økonomi men det irriterer mig voldsomt

man har valgt at prioritere anderledes man har hævet ulandsbistanden man har fjernet fattigdomsydelserne man har brugt

og så kan de ældre

økonomiministeren går ud og siger at nu skal de bare have den robotstøvsuger

ældrepleje til at fungere i en fremtid hvor der bliver

også nødt til at forholde sig til den økonomiske politik som man

måttet ligge med ble på ikke fordi det nødvendigvis var påkrævet men fordi der ikke var ressourcer til at

er blevet låst inde om natten fordi der ikke var ressourcer nok på plejehjemmene

den regering som de har støttet de sidste ti år

bruge velfærdsteknologien smartere så vi kan bruge de varme hænder på rent faktisk at

de historiske fakta i jernindustrien når vi taler om kommunernes økonomi jeg hæftede mig ved og var glad for ordførerens klare udmelding om at

skal bruges til at frigøre ressourcer til bedre omsorg og pleje spørgsmålet er

vi har et fælles problem her i folketinget der er ikke nogen der bare kan vaske

det skal regeringen bare klare eller at vi kan diktere

er sådan set om ordføreren er villig til at

så vi ad den vej kan få lidt hånd i hanke med at

ikke er fremmed hverken for mig eller socialdemokraterne men men i en situation hvor landets økonomi er som den er og hvor vi desværre for det ville jeg søreme gerne ikke kommer til at kunne give kommunerne væsentligt flere penge mellem hænderne end de har nu vil jeg også være forsigtig

flere opgaver og større opgaver

ikke ensbetydende med at det så er et frikort til at man fra kommunerne

behandle landets ældre

jeg synes at vores ældrepleje er noget som vi hele tiden skal udvikle i kommunerne herfra og mest af alt i et samarbejde og det skal vi selvfølgelig drøfte med kommunerne men når jeg ikke har mulighed for at sende penge med

vil jeg sige og det var ikke altid man følte at man selv havde lige stor bestemmelse over hvad det var man sad og

pålægge kommunerne flere opgaver selv om jeg måske

at vi jo er enige om det synspunkt at hvis man indfører velfærdsteknologi skal det ikke være et led i en spareøvelse

de hænder frigøres fra støvsugeren skal bruges

så er det bare at vi diskuterer i dag hvordan

så er det bare at jeg siger jo det kunne vi måske godt få

kommunernes landsforening om hvordan

vores ældre medborgere får den pleje de skal have det er bare ikke ensbetydende med at jeg har lyst til at detailstyre alle kommunerne jeg tror faktisk grundlæggende på at vores kommunalpolitikere også rigtig gerne vil løfte

på allerbedste vis og derfor

vil jeg være tilbageholdende med at

sætte for for voldsomme skodder ned

og diktere dem en hel masse nyt også fordi

gøre det på det her område skulle vi så ikke også gøre det på alle mulige andre områder

det kunne man sagtens føle sig fristet til det gør jeg

men jeg synes faktisk at

ikke ensbetydende med at jeg synes at vi aldrig nogen sinde kan regulere kommunerne jeg synes bare at vi skal tænke os virkelig grundigt om hver eneste gang vi gør det og særligt hvis vi

jeg synes den

at man tilgodeser de mennesker som har brug for

teknologiske hjælpemidler som ordføreren taler så varmt for og

en støvsuger skal jo tømmes en gang imellem og

støvsuger med hjem og så kunne man se hvor lang

i min ordførertale valgte jeg i virkeligheden et helt andet fokus nemlig netop at tale om

tale om hvordan vi skal huske at de ældre stadig væk er en ressource stadig væk skal have mulighed for medbestemmelse og for at kunne være selvhjulpne og kunne leve en værdig alderdom men selvfølgelig også en tryg alderdom

om al den her nye farlige teknologi at jeg mener at den nogle gange kan være et hjælpemiddel til

at dansk folkeparti har et medlem som rent faktisk ved det her fordi hun har prøvet

i sin egen kommune

og vores ældrepleje ville have stor gavn af

vi alle sammen satte os ned og talte om

ordentlig mad samtidig med at vi har givet

tale om hvordan

at kommunerne bruger de rigtige redskaber så de ældre kan

nedgøre nogen økonomaer og jeg er virkelig ked af det hvis det kom til at lyde sådan det jeg prøvede på var egentlig

illustrere hvor fortegnet et billede jeg synes det er

den anden side den her monstermaskinpark som kommer og æder os alle sammen

spørgeren rent faktisk også har set at sådan behøver det ikke at være med teknologiske hjælpemidler så synes jeg at spørgeren lige skal tage og blive enig med sin egen partikollega herre rené christensen om hvordan

den økonomiske situation er i kommunerne

har sat penge af til kommunerne de sidste ti år

fattigdomsydelserne de penge vi har brugt på at afskaffe fattigdomsydelserne

i forhold til de

liv holm andersen fra det radikale venstre

fordi vi ikke anser mennesker heller ikke mennesker der har brug for hjælp

vi også en politik hvor man ser ældre

man ser alle andre mennesker uden at gøre dem hverken mere eller mindre stakkels end de er mange ældre kan fortsat bidrage til samfundet endnu flere ældre kan i høj eller i nogen grad klare sig selv og en tredje gruppe har altså brug for en hånd

inden for en ældrepolitik der sammenhængende men også differentieret derfor vil jeg

min socialdemokratiske kollega sige tak

så kan vi netop komme til at debattere

bliver vigtigt i den kommende tid nemlig at få prioriteret vores midler så vi gør det der virker og så vi hjælper dem der har mest brug for hjælp først og så vi også får gjort tingene smartere og med fokus på netop effektivisering men så sandelig også på kvalitet for jeg mener nemlig ikke at de to ting er hinandens modsætninger

velfærdsteknologi afbureaukratisering en tillidsreform og altså også hardcore prioriteringer

midler til at nå det her mål

derfor skal ældrepolitikken fra det radikale

også ses i sammenhæng med resten af vores socialområde og derfor mener det radikale venstre også at det er helt naturligt at ældreområdet indgår i regeringens kommende arbejde med en samlet socialreform

radikale venstre op om

til vedtagelse som blev fremsat af den socialdemokratiske ordfører fru maja panduro tak for ordet

at ret mange af anbefalingerne handler om respekten for den ældre borgers eget valg

får en en tydeliggørelse af

gerne høre er radikale venstre enig i at borgerens eget valg

have at så mange borgere i det her samfund som muligt får så meget valgfrihed som muligt

sikre at vi har en politik som

på ældreområdet men også på socialområdet derfor er

vi kan tilgodese alle ting og vi er nødt til også at indtænke løsninger som er smarte men naturligvis er vi ligesom alle andre partier i dette rum opsatte på at skabe en situation hvor ældre mennesker bliver behandlet værdigt og har

består fuldstændig og det synes

om noget er noget af det mest

liberale man kan finde og derfor undrer det mig jo såre at jeg så skal konstatere

jeg sagde er det frie valg vigtigt for det radikale venstre

også bare nødt til at konstatere at vi selvfølgelig som på alle andre politikområder har nogle rammer

er nødt til at blive inden for også når vi diskuterer

at jeg vil komme lidt ind på hvad ordførerens

hvordan man kan gøre tingene og jeg tænker selvfølgelig på at

ordføreren siger i sin tale om

ikke det er at tage vare på de ældre skal det ikke være sådan at den ældre selv kan beslutte om vedkommende vil have sådan noget i sit hjem i sin plejebolig eller hvor man nu end befinder sig jeg synes det er lidt bekymrende at man kan komme med en så bombastisk

mener ordføreren ikke at partifællen

ministeren måske lige er gået en tand

mener jeg ikke at effektivisering er en modpol til kvalitet faktisk mener jeg at vi med velfærdsteknologi som

højne kvaliteten netop fordi som min socialdemokratiske kollega også var inde på

om vores ældre og så er det her jo et eksempel på et sted hvor der er nogle rammer som definerer nogle ting som

som netop står ude i virkeligheden og ved hvad for nogle ældrepolitiske og skyld øvrige

ville skulle overvejes meget nøje og at detaljerne i det

tanken om at vi gerne vil løse ældreområdets udfordringer med kreativitet med velfærdsteknologi og i øvrigt med et åbent sind

påpege at man jo også bliver bedt om at anskaffe en hel del andre ting i den hjemmehjælp som kommunerne udbyder i dag altså jeg har selv vikarieret i hjemmeplejen og her bliver de ældre da bedt om

alt muligt helt ned til engangshandsker hvis de gerne vil rent og hvis de gerne vil have personlig pleje

de forskellige udmeldinger der er kommet fra regeringen siden den tiltrådte

en vis tyngde og derfor kan man godt forvente at der kommer noget i stil med det hun meldte ud i starten af måneden

når vi nu også snakker økonomi at det er

igennem mange år på hele ældreområdet

der var hovedarkitekterne bag ældrechecken

har fået den forbedret gentagne gange vi har været dem der har stillet som krav at der skulle tilføres kommunerne yderligere tre hundrede million kroner desværre har det så vist sig at der er kommuner som ikke har forstået at forvalte de her penge og bruge dem på ældreområdet men har brugt

ordføreren ikke godt anerkende noget af den indsats

jeg heller ikke der var noget i min tale som lagde op til at jeg ikke har lyst til og jeg synes også at vi som folketing selvfølgelig skal arbejde sammen om fremtidigt at sikre gode løsninger også på det her

kvittere for dansk folkepartis engagement

socialdemokratiske ordfører ikke lige definere hvad unødig unødig kontrol er

hvad er unødig kontrol

sådan noget som ernæringsscreening

og handleplaner eller hvad er

med den den hjælp man har ret til

at alle skal have den hjælp som som de skal bruge men i virkelighedens verden ude i hjemmeplejen

fem minutter til socialt samvær ti minutter til toiletbesøg hvad nu hvis det var sådan at man kom en dag i hjemmeplejen

en ældre der ikke havde behov for et toiletbesøg må man så uden at skrive i en bog eventuelt sætte sig ned og drikke kaffe i de ti minutter i stedet for

i nogle ting som ikke kommer de ældre til gode

der ikke bliver taget hensyn til at der er nogle fagpersoner som ved hvad de laver og som ved

mener jeg bare at

handler om jo er at lytte til de mennesker der er derude og som jo også er

og de mennesker som som går derude og handler efter de her

at der rent faktisk er en stor gruppe

fagpersonalet som mener at der bliver investeret tid i ting som ikke kommer de ældre direkte til gode

lokalt har et ansvar for at løfte og

snakker ordføreren om toiletbesøg om det ikke skal stå

det kan være den ældre har haft forstoppelse og så kan det godt være det er vigtigt at dokumentere at den ældre ikke er kommet af med sin afføring

det kommer helt an på situationen så derfor er tingene jo ikke sort hvide

unødig kontrol altså hvad

er da vigtigt at man holder øje med at borgeren får den rigtige medicin og at der er de rigtige medicinskemaer og at man måske

borgeren ikke har haft besøg eller

kommet af med afføringen i syv ti

for at undgå en indlæggelse i i forebyggelsesøjemed

det er da vigtigt at vi finder definitionen på

medicinskema at vi selvfølgelig skal notere

afføringsskema at vi selvfølgelig skal notere alle de steder hvor det giver mening men når jeg for

jeg ved ikke sytten tusinde gang skriver

et skema at alt er ok hos ejnar i dag

af min tid som hjemmehjælper og det synes jeg er dumt så det er bare et eksempel på at man netop ikke behøver notere alt ned at det netop afhænger af situationen

og derfor mener jeg bare at vi skal lytte til de ansatte

få præciseret hvad man kan forstå ved unødig kontrol

når vi forhåbentlig får vedtaget det

ikke mere om robotstøvsugere for jeg tror allerede nu vi kan konstatere hvad jeg synes er meget glædeligt at

hvis det er sådan at der skal lovændringer til for at man kan tvinge

det så vi behøver nok ikke snakke så meget lige om den robotstøvsuger

vigtigt er det helt principielle nemlig om ordføreren er enig i at det er frivillighedsprincippet der skal råde hvis man vil indføre velfærdsteknologi til erstatning for

i samarbejde med kl og kommunalpolitikerne og fagpersonalet som vi i radikale venstre og i regeringen har den største tillid til

kan få et spørgsmål der ikke handler om robotstøvsugere for det

men den store principielle diskussion af om det skal være ad frivillighedens vej at velfærdsteknologi indføres

en god ting og at frivillighed selvfølgelig bør være et bærende element men i et samfund som vores

frivillighed ikke altid blive opfyldt og derfor mener jeg faktisk også

en robotstøvsuger man bliver bedt om at anskaffe sig for at man kan få gjort rent i sit hus

det er selvfølgelig en politisk beslutning at fastsætte det

en kommunalpolitisk overvejelse så det

noget vi skal overveje alle aspekter af men forskellen i forhold til frivillighedsprincippet er bare ikke

lidt skarpere eksempel end engangshandsker og støvsugere

det her elektroniske selvstyrende toilet som den ældre kan blive udstyret med så den ældre selv får muligheden for

jo allerede er nævnt som noget man kunne

hvilke hjælpemidler der kan kræves egenbetaling for hvilke hjælpemidler der skal medfinansiering til hvilke

skal være fuld offentlig finansiering til og så videre det er ligesom

hen ad vejen fordi der hele tiden dukker en ny velfærdsteknologi op fordi der hele tiden dukker nye muligheder op og de muligheder skal vi da inkorporere

at også ældreområdet at også socialområdet er et område

gerne vil have nye og kreative løsninger og også gerne vil have indført ny teknologi

men det jeg egentlig gerne lige vil vende tilbage til

om effektivisering og samtidig snakker om

jeg gerne tage fat i et af de områder som jeg også nævnte før og som

enkelt eksempel som jeg tror vi alle sammen kan forholde os til hvis man skal

spise maden

sammen med osv i modsætning til den udvikling der er

i det her rum som ikke anerkender vigtigheden af

have at der produceres mad ude lokalt og jeg synes også at det er rigtig dejligt at der er nogle

bofællesskaber hvor der produceres mad og hvor der også er

det at ældre også gerne vil have et fællesskab

mad i fællesskab eller endda opleve at maden bliver tilberedt omkring dem det

alle ældre mennesker i det her land som har den mulighed

man skulle kunne producere maden sammen med de ældre

fordi man af alle mulige grunde vælger det fra jo flere

det her område prioriterer

også på det her område hjælper dem som har mest behov for hjælp

mig fast på at svare på om hjemmelavet mad

sikker på at der er andre områder som vi gerne vil højne først

vil sikre os at der ikke er ældre mennesker som bliver glemt på deres toilet eller

dagen lang at der ikke er ældre mennesker som bliver fejlmedicineret og så videre så jeg er sikker på at der er andre emner som jeg gerne

men jeg deler da

er enighed om at vi godt kunne tænke os at prioritere ældreområdet

prioriterer at ældre mennesker også får et socialt fællesskab

ude i kommunerne og herindefra

så det er ikke noget med at man har

registrere alting ude i kommunerne i dag

at kommentere noget af det ordføreren selv var inde på

man mange steder laver de her minimumsstandarder det vil sige at minimumsstandarden

at de ældre ikke bliver ramt forskelligt ude i kommunerne når man nu ikke vil gå ind

havde jeg heller ikke det store problem med

og jeg synes at selvstyret bør gå endnu videre der og at institutionerne ligesom selv

bestemme om de serverer saftevand eller kakao om de serverer

selvstyret ude på institutionerne og selvstyret ude i kommunerne er vigtigt og jeg

at hvis det var sådan at jeg skulle tage telefonen og forholde mig til en sag hver gang der var en sag om

kan sagtens se at der kan være problemer i at der er meget forskellige standarder ude i kommunerne men det er bare sådan at alternativet til det er at

og at vi kun har én kommune i danmark

de socialpolitiske opgaver i danmark end de

ude i landets otte

handsker eller støvsugere det skræmmer mig at det radikale venstre er ligeglad med at man ikke vil servere saftevand for beboerne det skræmmer mig at det radikale venstre sidder i regering

her måde lader det sejle sin egen sø der hvor man netop går ind og laver nogle regler for nogle af vores ældre medborgere

at vi har onde mennesker til at sidde ude i kommunalbestyrelserne som gerne vil servere vand og havregrød for de ældre

at lave en en opdeling

og det er med den begrundelse at jeg er for det kommunale selvstyre ikke fordi jeg godt kunne tænke mig at spise vores ældre borgere af med havregrød og vand til hvert evig eneste måltid

også gerne understrege i forhold til saftevandet hvis vi lige skal runde

i deres gode ret til selv at købe noget saftevand og de fleste plejehjem og de fleste hjemmehjælpere

selv oplevet faciliterer da gerne at der bliver købt og blandet og serveret

at det er en fornuftig ting eksempel at gå ind i en dialog med kommunerne at gå ind i en dialog

landsforening og få bragt frem i lyset hvor

fungerer rigtig godt hvor man løser nogle ting rigtig fornuftigt og hvor der er et højt videnniveau et højt

fru özlem sara cekic

mig hvis der er nogle ting

det burde hun have vidst

at vi bliver ved med at sætte fokus på hvad vi kan gøre for vores ældre borgere i danmark

andet sted end med hvad man skal gøre lovgivningsmæssigt hvad kommunerne skal gøre

til hvordan man skal behandle ældre

jo en anden etnisk baggrund det er der sikkert nogle der har opdaget

meget slående en helt anden tilgang til ældre mennesker jo ældre

større sandsynlighed er der for at får et job jo ældre

større sandsynlighed er der for at folk lytter til hvad

en ekstremt stor respekt om ældre

har været enormt bemærkelsesværdigt når man har diskuteret ældre i danmark

en byrde åh

det synes jeg faktisk er en utrolig kedelig tilgang

er en tendens til at vi snakker

ressourcestærke eller også er de utrolig udsatte

ældre borgere som

rejser to gange om året er enormt ressourcestærke kan fem sprog

som ikke har et stort netværk som har et stort økonomisk råderum derfor synes jeg også når vi diskuterer ældre er rigtig vigtigt at have nuancerne med så vi også ved hvordan den hjælp vi skal tilbyde skal være jeg synes det var enormt interessant at læse ældrekommissionens udspil

man egentlig at nedsætte en kommission for at komme frem til de anbefalinger som burde være helt almindelig sund fornuft

selvbestemmelse hvor der er respekt hvor der er værdighed hvor der

prøve at videreføre nogle af de her ideer der er

ældrekommissionen det vil jeg rigtig rigtig gerne være med til det andet som jeg synes er enormt vigtigt i debatten når vi diskuterer ældre

at ældre er en kæmpe ressource for samfundet

det ville være fantastisk for

nogle reservebedsteforældre nogle som var i stand til at lave lektier med dem kunne hjælpe dem videre den tankegang vil jeg rigtig gerne

jeg også snakkede om og som er meget ensomme

skal blive ved med at diskutere den samfundsstruktur der er

at styrke fællesskaberne

det synes jeg er rigtig vigtigt

har man også et ansvar i forhold til de rammer og retningslinjer

skal behandle ældre jeg synes det er enormt spændende at vi diskuterer det her

er en rigtig rigtig vigtig problemstilling så tak

jo peget på at det er et stort problem

sket en udskiftning af personalet sådan at at vi nu har cirka femtentusind ansatte i hjemmeplejen

ordføreren enig i at det er et problem jeg ser jo ikke foas opråb som et forsøg på bare at sikre deres egne sosu medlemmer jeg ser det som et kvalificeret bud på

kommer og hjælper de ældre for så kan man holde øje med mange andre ting end lige om der ligger en nullermand henne i krogen nemlig hvordan

høre om ordføreren er enig i at det er et problem og at vi skal prøve at kigge på det sådan

har læst syv og tyve teoribøger jeg har selv været ansat på et

at gå ind og kigge på hvad det er for nogle arbejdsopgaver vi vil have uddannet personale til og så handler

tiltrække frivillige

en styrke at folk frivilligt kommer ind og gerne vil lægge et stykke arbejde i det men samtidig er

har påpeget at social og

en skraldespand hvor man putter rigtig mange mennesker hen som man ikke kan bruge andre steder

at vi i samfundet har oprettet en social og sundhedsmedarbejderuddannelse som jo ikke er sådan et højere professorat som jeg ligesom synes at ordføreren prøver at beskrive det som det er jo en uddannelse der gør at den pågældende medarbejder er i stand til at vurdere hvordan den ældre har det og ikke bare foretage

der nu skal gøres når man er ude at besøge de ældre og der mener jeg at foa har ret at det vil være en styrke

får fuld valuta for den fine uddannelse vi

at høre om ordføreren er er indstillet på at vi i højere grad skal bruge

hvordan har ordføreren det med den megen snak om at vi skal have noget mere brugerbetaling i ældreplejen

hvis jeg rammer ved siden af i forhold til hjemmeplejen

i målsætningen om at dem der kommer ud til de

skal snakke med de ældre om for eksempel sundhed

hvis det er et sundhedsfagligt besøg eller hvis det er et socialt besøg

ned til banken for at hæve nogle penge

uddannet personale jeg synes godt man kan være meget mere aktiv til at bruge forskellige faggrupper

frivillige det synes jeg da kun

egentlig ønsket at lave en national strategi for hvordan man skulle

næringsindhold for de ældre derfor tænker jeg egentlig

ordføreren går ind i regeringssamarbejdet

med i den debat men

i fællesskab og forhandler de her ting

har været ved at udfolde et par gange for

går ind og fjerner det frie valg fordi man vurderer at

for kommunerne at det er nemmere og at det

under alle omstændigheder ikke giver den administration

fremadskridende demens jeg håber så sandelig ikke at ordføreren er

som vi står i i dag ingen tvivl om det

spurgt de andre ordførere om det samme for det er jo sådan i

fejl i to og fyrre ud af ni og fyrre plejeplaner der blev i to tusind og elleve fundet fejl og mangler i to og fyrre ud af ni og

ved det kommunale tilsyn i de århusianske plejeboliger det viser det statusnotat som opregner de uanmeldte kontrolbesøg

mig at høre hvad er unødig kontrol

det mener jeg faktisk er tvangskontrol hvorfor har man det behov

kontrollere ned til mindste detalje er det fordi man ikke tror på at

at meget af tiden går til papirer frem for borgere

frie zoner blandt kommunerne hvor de kan få lov til at eksperimentere

fra talerstolen og afvise

social og sundhedsassistenter social og sundhedshjælpere og

nogle ting som ikke har været så

derfor er det bare det vi skal have fundet ud af hvad det så der ikke skal noteres og hvad det er der skal noteres for at det

plejepersonalet ikke gør det godt nok for

unødig kontrol hvad er vigtigt og hvad er ikke vigtigt

regeringen er i stand til at sige vi har tillid til

for borgernes indtagelse af væske

render rundt til alle mulige fede aktiviteter og har et helt andet liv

er mere kontrol nej svaret

svaret er mere tillid svaret er en dialog

det altså

var nødvendigt at få

komme med et oplæg til os rent politisk og det er så det

godt tænke mig at høre sfs ordfører

i forbindelse med valgkampen især fra sfs leders side der kom nogle løfter om rigtig rigtig mange

om at de skulle tilfalde børneområdet men

og hvornår ser vi en masse

vi synes alligevel vi har gjort vores indflydelse godt gældende

der nu sker noget at

kunne bruge magten til noget

fordi dansk folkeparti kunne se at tingene

en selvfølge

ved ordføreren ligesom mig at

kassen fra dansk folkeparti

bare for at få lidt af historikken med

jo ikke ensbetydende med at vi ikke skal gøre noget jeg mener faktisk man kan frigøre rigtig mange ressourcer

ressourcer ved at kigge på velfærdsteknologi

tingene anderledes ved at inddrage civilsamfundet ved at have mere tillid jeg tror man kan gøre mange ting anderledes

også gerne benytte lejligheden til det i dag fordi jeg synes

valgkamp vi har været igennem vi kan kigge på de presseklip der har været

sf jo ud via deres pressetjeneste til alle landets kommuner og sagde

den danske markedsføringslovgivning at bruge den slags argumenter over for vælgerne når det er nogle penge

jeg ved også at dansk folkeparti gik til valg på

jo heller ikke til noget skal jeg så stå og sige dansk folkeparti lovede det

mange mandater vi har det oplæg

i fællesskab har sagt at det er nogle af de her ting vi gerne vil videreføre

skal der indgås kompromiser

alle tre partier kan være rigtig stolte

og så har vi ringsted som kan se frem til otte

flere millioner til øget velfærd

alt mulig andet godt så skal pengene

en regering som skal stå til ansvar for sine handlinger

magten i ti år da vi overtog kassen var den ikke bare tom

når man har taget fra fællesskabet for at give til nogle af de rigeste

så overtager regeringsmagten

grænser i forhold til alle de drømme

alle de visioner vi har

danmark ud af den her meget alvorlige krise hvor

og tredstusind danskere står uden for arbejdsmarkedet den udfordring skal løses

er rigtig rigtig vigtigt at man går ind og kigger på alt det bureaukrati

civilsamfundet og nogle af de ting som også

det var en ganske udmærket ordførertale

tænker på mange af de her områder

man så vil komme med for at give en bedre livskvalitet

jeg

der er nogle få københavnere som har verdens bedste bussystem

det kan ordføreren sige ikke kan lade sig gøre

så det vil sige at i morgen ser vi ikke at man pludselig

der er en befolkningsgruppe i én kommune der kan

om betalingsringen jeg glæder mig også til i morgen så

vi kan sidde sammen og se pressemødet

i forhold til ældreområdet at

i fællesskab og forhandler satspuljen

de ældre som

selv og som har ressourcerne skal vi gøre hvad vi kan

så man kan bruge dem så man ikke bare glemmer dem men de kan bruges som en ressource så er

som har brug for hjælp som har brug for uddannet personale omkring sig

mennesker som har tid til dem og ikke drukner i bureaukrati

hvordan vi i fællesskab kan at lave nogle retningslinjer i forhold til mad

er overførselsindkomsterne man beskærer hver eneste gang og

det på et andet område i sidste periode

ældre og andre i vores samfund og det

man vil gøre nu hvor man er kommet til magten

kan forvente at vi skal komme herned og støtte op om når vi egentlig

andet sted ser ens på det her der er nogle ældre som har nogle behov som man gerne vil være med til at dække som samfund

man åbenbart det må vi jo anerkende har fået samfund hvor familielivet måske er mere flosset

vi skal komme ned at debattere hvad er det for nogle ting som sf gerne vil give de ældre når man nu holdt den her egentlig ret gode

i forhold til hvad det

og hvad man kan gøre for at forebygge at ældre

komme med nogle bud på hvordan man kan lave mindre bureaukrati på det her område det tredje som jeg synes

ting er ensomheden og hvad man kan gøre konkret for

i fællesskab kan kigge på konstruktioner med civilsamfund og andre institutioner for eksempel der hvor mit

at få et overblik altså

det kan man jo sagtens man kan jo sagtens bruge andre institutioner så man kan

men at tro at alt kan løses fra christiansborg

jeg har et fremragende samarbejde med sf i kommunen hvor vi er meget enige om hvad vi

alligevel går man ud og hæver for eksempel

de sultne børn i somalia som sidder der hos deres mor og

nærmest ikke kan trække vejret det er bare lidt ærgerligt at der bliver

får de midler som bør falde i deres hænder så vidt jeg ved

kassen er tom for hvis kassen er tom giver man ikke ekstra penge vi giver mere end mange af de andre lande til det her

give noget tværtimod jeg arbejder meget at vi går ind og løfter de områder vi ser netop

ude i bushen og ikke får hjælp og dør af det

er den ikke når det gælder nogle andre når man så taler om satspuljen

efter demografien er det bedre at man går ind og ser på

at lave bedre ældrepleje frem for

at de rigeste i samfundet fik en splinterny

overbetaling af privathospitalerne frem for den ældre borger hvorfor

min personlige holdning at

de gode ideer skal udvikles

betalt gælden af

tolv det havde man kendskab til allerede sidste forår

man dårligt blive overrasket over alligevel går man

den ældrekommissionsrapport vi har fået

sig ganske enige i i dansk folkeparti

vil spørge om er hvordan sf vil sikre at der i den kommende finanslov kommer tilstrækkelige midler til at vi nu kan implementere alle de gode intentioner

det tror jeg bliver rigtig godt

mange delelementer

føre ud i livet det er rigtig vigtigt for mig at sige at kommunerne

til ældrepleje spørgsmålet er hvordan de penge bruges bedst muligt

bag på folk at kassen var tom

undskyld der er endnu et spørgsmål

det jo var åbenlyst for enhver i

selvfølgelig er ting der kan gøres uden at det koster alverden men

en anbefaling om mad

anbefaling om at man kan have sine dyr med på plejehjem det er noget der koster ressourcer og koster personale hvis det skulle gennemføres

er der vel behov for at få tilført ekstra ressourcer og der spurgte

afholder kommunerne fra

og beslutte at man rigtig gerne vil ansætte en madmor eller en madkvinde på et plejehjem

som vi skal føre videre ud i livet

anbefalingerne men som sagt

jeg synes vi skal sætte os ned

skal være forankrede og ikke afhængige af puljer

den her forespørgselsdebat

også gerne kvittere for at man i baggrundsmaterialet har medtaget nogle udmærkede dokumenter blandt andet et godt forslag som enhedslisten

ti rettigheder til de ældre under overskriften ret til et værdigt liv jeg tror vi kunne have sparet en del af de debatter vi har haft i dag

det daværende flertal også alle de andre partier med den samme begrundelse som dansk folkeparti i dag har klandret de radikales ordfører for at nu skulle man jo endelig ikke blande sig i det kommunale selvstyre jeg tror vi har en god diskussion til gode om hvordan vi finder en rigtig balance imellem det kommunale selvstyre og så de store ambitioner vi har herinde i folketinget sagen er jo at der har været alt for mange kedelige eksempler på at tingene ikke er som de bør være

diverse uenigheder skal konstatere at der jo faktisk er en rimelig bred enighed om at vi skal have fokus på det at vi er enige om at det er nogle gode anbefalinger der er kommet fra ældrekommissionen og at vi skal arbejde videre med dem at vi også skal undersøge hvad situationen egentlig er i hjemmeplejen

og finde nogle løsninger til at forbedre den det er dog ikke det allerværste udgangspunkt uden at jeg har en naiv forestilling om at jeg kan stå her og samle hele folketinget om

de konkrete løsninger vi er i hvert fald glade for det samarbejde vi har haft med regeringen op til den her diskussion selv om der jo som det nok vil fremgå af min ordførertale er visse

grundlæggende uenigheder om hvordan vi egentlig skal styre

men jeg er glad for at vi konstaterer at ældrekommissionens anbefalinger

er noget vi skal arbejde med i alle relevante myndigheder og at vi skal kigge på den her undersøgelse af hvordan det er i hjemmeplejen og der vil jeg så bare tilføje at

egentligt kommissionsarbejde på det felt hvad ældrekommissionens anbefalinger angår så hæfter jeg mig ved den røde tråd som jeg synes er meget vigtig og den er sammenfattet i titlen på rapporten

erkendt at de to ting hænger uløseligt sammen og det synes jeg vi skal holde fast ved men rapporten peger jo også på nogle problemer og udfordringer en ud af fire ansatte på plejehjemmene synes ikke at plejen og omsorgen er god nok og at det er tidspres dårlig planlægning og dårlig ledelse der er årsagen

landsforenings socialudvalg der ifølge avisendk ærgrede sig over ældrekommissionens anbefalinger hvorfor komme med dyre anbefalinger når der alligevel ikke er råd til det lød det fra den pågældende jeg håber ikke at denne opgivende holdning er dækkende for kommunernes landsforening

frigøre flere ressourcer til omsorg og pleje ved at afskaffe al den unødige kontrol bureaukrati og minuttyranni som har bredt sig under de sidste ti års udliciteringstvang og som har ædt sig mere og mere ind på den tid der ellers skulle bruges til omsorg og pleje der er vi jo glade for at vi er blevet enige med regeringen om at ophæve den her udliciteringstvang det giver større mulighed for at kommunerne selv kan gå i gang med afbureaukratisering hvilket vi opfordrer til i det forslag til vedtagelse vi har lavet sammen med regeringspartierne for det andet kunne kommunernes landsforening jo lade være med at sige ja til

aftaler med regeringen der betyder at der ikke er de fornødne økonomiske rammer og her er vi fremme ved et grundlæggende problem det er enhedslistens klare opfattelse at en vigtig årsag til mange af de problemer vi har set på plejehjemmene og i hjemmeplejen er den nedskæringslinje over for kommunerne som den tidligere regering og dansk folkeparti har stået for gennem ti år senest udmøntet i kravet om såkaldt nulvækst sammen med de nuværende regeringspartier i hvert fald s og sf har vi

da vi var i opposition denne linje og fremhævet alternativet med velfærd i stedet for skattelettelser men desværre ser det ud til

den nuværende regering vil videreføre den hårde linje over for kommunernes økonomi ja man kan frygte at den nye budgetlov og regeringens nye

vil stille endnu skrappere krav men det må vi jo kigge på det burde være indlysende at det vil medføre flere nedskæringer i kommunerne og at det også vil gå ud over omsorg og pleje i forhold til de ældre det vil medføre flere dårlige løsninger som allerede nu bliver fremført med stigende styrke i form af øget brugerbetaling tilkøbsydelser indførelse af velfærdsteknologi og så videre hen over hovedet på de ældre derfor må man sige at der i høj grad er plads til forbedringer ikke bare i ældreplejen men også i regeringens økonomiske politik hvis man virkelig vil føre de smukke målsætninger ud i livet og så er der også plads til forbedringer når vi taler om pensionisternes økonomi men jeg kan se på uret at nu

temmelig uenige men jeg kan også høre at

flere steder hvor vi godt kan mødes og finde nogle

i folketinget i syv år og jeg har tit hørt enhedslisten komme med en masse krav derfor undrer det mig egentlig at enhedslisten er med

vedtagelse hvor man bare kommer med nogle opfordringer hvorimod

med siger

sådan set lidt feinschmeckeri om der står ordene opfordring eller pålægger jeg betragter det som en given ting at når regeringspartierne

er det selvfølgelig noget de vil arbejde med jeg kan ikke forestille mig at regeringspartierne vil sidde en opfordring overhørig som de selv har været med til

enhedslistens ordførere som

de økonomiske rammer som ordføreren er inde på og

til at tilføre tre hundrede million kroner til ældreområdet

så længe vi opfatter at vi har et godt

vil vi stadig væk give den regering en chance i forhold til at komme videre med de ambitioner vi selv har så det er nok det der er forskellen

dansk folkepartis fortjenester jo

gjort noget godt på det område tror jeg nok også

det der er problemet er jo at dansk folkeparti gennem ti år var garant for en nedskæringspolitik og en politik der byggede på udliciteringstvang privatisering og mange andre negative forhold der har været med til at bringe den offentlige sektor herunder ældreområdet i den situation vi er i i dag vi havde debatten tidligere på dagen hvor jeg jo måtte

ordføreren for venstre om det er sådan at alle de her mange problemer vi tumler med og som rapporten jo indirekte påpeger

er nogle der er opstået efter den femtende september to tusind og elleve nej det tror jeg vi alle sammen må erkende også dem der var politisk ansvarlige før

ikke er opstået efter valgdatoen de er opstået før

sådan skal det ikke forstås

altså nødt til at forholde os til historien som den rent faktisk er vi sidder med en pukkel af problemer som er skabt i kraft af den nedskæringspolitik

også at ordføreren sagde mange positive ting om

man beskriver hvad

mulige servicetimer mest mulig

mulig service for de penge de betaler i skat og der synes

den tidligere regering med dansk folkepartis

var procenten sikkert blevet sat i vejret år efter år

har enhedslisten en klar holdning til det er fuldstændig spild af ressourcer at tvinge kommunerne

lave alle disse mange udbud af alle mulige forskellige serviceydelser de ressourcer

at give en ordentlig omsorg og pleje med det udmærkede personale som kommunerne selv har ansat til det formål

helt klart været drivkraften i det minuttyranni som vi har set og som vi nu har en chance for at få gjort op med

den egentlige drivkraft bag hele det kontroltyranni som det tidligere flertal stod for var ønsket om at man kunne udlicitere offentlige serviceydelser sådan at private firmaer kunne tjene noget profit på det

og det er dejligt at vi nu har fået ophævet den tvang

kommunerne hvad de forhåbentlig gør

at enhedslisten ikke har så meget tilovers for de danske private virksomheder og de mange

eneste interesse enhedslisten har for de her virksomheder

sinde været tale om i de sidste ti år

at konkurrenceudsætte en vis procentdel cirka syv og tyve en halv procent i to tusind og tretten af de samlede opgaver som ligger i kommuner og regioner

finn sørensen det er ganske almindelig frivillighed og må altså respektere at sådan er det

det ved dets rette navn det er jo bare en kendsgerning og

jo også selv hvordan den tvang er blevet etableret så må jeg selvfølgelig afvise spørgerens forvrængede billede af enhedslistens politik i forhold til private firmaer det er jo slet ikke det det handler om det handler om at vi har en holdning til at det

ikke er en god idé at udlicitere offentlige pleje service og velfærdsydelser det er jo en klar modsætning der er mellem os og dansk folkeparti

på det her område og jeg vil bare sige at produktet af dansk folkepartis holdning som de deler fuldstændig

det her med at det lød som om

det var dansk folkeparti og den tidligere regering der bare ville udlicitere alt og

offentlige hænder jeg vil så sige at

der nu sætter et plejehjem i

giver et helt andet spil om hvad man tilbyder de ældre og det er en

organisering som man ser på selvfølgelig

kommunen der har ansvaret

tilhængere af udlicitering der ved vi jo hvad der foregår i en række kommuner rundtomkring

frivillige tvungne konkurrenceudsættelse som vi

kommuner der ønsker at gøre tingene på en anden måde kan lade være med at udlicitere udlicitere lade være med at bruge en masse ressourcer på at sende ting i udbud hvis man har en opfattelse af at man kan klare det bedre selv det er vi meget tilfredse med og så håber vi på at man

og finder ud af hvordan man nu vil gøre det

jo det her kommunale selvstyre som man indimellem kan have sine meninger om hvordan bliver brugt men det er det vi har aftalt med regeringen og jeg har ikke udtalt mig om

skulle være andre partier der syntes det var godt at udlicitere det ved vi udmærket at der er

tidligere regering indgik med kommunernes landsforening

den konservative ordfører skal jeg give udtryk for følgende formålet med kommissionen var at undersøge hvordan man på plejehjem og i plejeboliger kan understøtte de ældres livskvalitet og selvbestemmelse og se på om der er unødvendige regler som er barrierer for et godt hverdagsliv

eller sagt på dansk det handler om at skabe hjem i stedet for institutioner

frem for regler og stive systemer det handler om at spørge sig selv om det er et sted man selv har lyst til at bo konkret betyder det at vi dagligt skal kæmpe for at beboerne

vigtigere end murstenene vi skal have plejen maden og aktiviteterne i centrum vi skal lytte til de ældres ønsker og opmuntre og hjælpe dem til at fortsætte livet med

interesser og de vaner som de havde indtil

når vi fødes som originaler

vi alle sammen skal dø som kopier hvad betyder det så for den virkelige verden som eksempel vil jeg nævne den store betydning det har for den daglige trivsel at der rent faktisk findes et køkken på hjemmene her kan personalet tilberede gode velduftende måltider og skabe en hyggelig og hjemlig atmosfære ved at gøre noget ud af borddækning oppyntning med blomster og levende lys for eksempel et glas vin eller en øl til maden skaber en god stemning og hvorfor ikke også have en hyggepianist en gang om ugen der kan slå tonerne an til en fællessang over en kop kaffe og en lille skarp det giver gode fælles oplevelser for beboerne

de pårørende som er på besøg det handler om at fortsætte de gode takter fra et langt liv og ikke isolere den enkelte på eget værelse personalet skal være så meget sammen med de ældre som overhovedet muligt de skal deltage i og anspore til at der er liv på plejehjemmene også om aftenen og i weekenderne personalet skal kunne holde ubegrænsede kaffepauser sammen med de ældre og hvorfor ikke gå hele vejen og tage på en årlig ferie

inclusive

forslag fordrer selvfølgelig at man

lægger plejer på hylden og skaber en værdibaseret og synlig ledelse hvor personalet tør vise vejen og se på muligheder frem for begrænsninger under mottoet frihed under ansvar man bliver trist og indigneret når vi gang på gang bliver præsenteret for historier for historier i pressen om forbud mod saftevand forbud mod egne møbler og erstatning af hjemmeplejens støvsuger med en robot det sætter systemet i centrum

der i bedste fald ikke forstyrrer det daglige rutiner og møder vi skal leve livet hele livet det gør vi bedst sammen med andre for som

har den enkelte aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd disse betragtninger skal sammen med kommissionens rapport bruges til at sætte de bedste rammer for vores ældrepleje i tiden fremover og det er vores håb at vi sammen på christiansborg og på tværs af partiskel jeg tror godt det kan lade sig gøre kan formulere en buket af lovforslag der kan bringe danmark væk fra regeltyranniet og i stedet fremstå som et foregangsland på ældreområdet der fastholder livsglæden og livslysten hele vejen igennem livet det skylder vi vores ældre og det skylder vi

alligevel og så håber jeg herre villum christensen kan svare på dem

plejecentre osv men der hvor jeg gerne vil have spørgsmålet og

liberal alliances politik

halvtreds milliard kroner om året

fyrretusind offentligt ansatte

til de der ubegrænsede kaffepauser til medarbejderne og hvem skal arrangere den her årlige ferie for alle medarbejdere og alle beboere det koster for

bruttonationalproduktet det vil sige at vi alle sammen

der bliver skabt større indkomster i det danske samfund når man afskaffer regeltyranni og mange af de rutiner

jeg ret overbevist om at der sagtens kan frigøres de midler som er nødvendige

går til det ene og til det andet jeg sagde jo netop at der kan holdes kaffepauser uendelighed hvis man gør det sammen med de ældre

foretager sig i plejesektoren

så jeg anerkender ikke det der regnestykke med at der hvis man skærer ned

færre penge sådan er samfundet desværre ikke bygget op

økonomien ikke bygget op vi har alle sammen glæde af at have et samfund hvor vi ikke bliver brandskattet sådan

vi gider stå op om morgenen og så vi gør en ekstra indsats det skaber værdi og det skaber finansielle muligheder for at gøre nogle ting man ellers ikke kunne gøre

vi kan lave ændringer i vores lovgivning som giver mindre regeltyranni

frigive nogle midler

herre villum christensen at vi taler om en hundrede og halvtreds

det er ret store og ret voldsomme

når man diskuterer de her prioriteringer som vi altid vil have

noget vi har trods alt noget i danmark og det skyldes jo selvfølgelig også at der er folk der bidrager produktivt men jeg synes måske at liberal

skulle gøre lidt mere ud af at synliggøre det her såkaldte regnestykke over

liberal alliance så samtidig foreslår

glidende overgang i forhold til de forbedringer som vi er overbeviste om vi kan hvis vi tør tænke på den måde som jeg prøvede at give udtryk for i min ordførertale

en helt anden tænkemåde jeg har så sent som i formiddags oplevet

kæmpestort sygehuse i skåne

har halveret omkostningerne på flere forskellige områder

i utallige tilfælde se situationer

er min pointe hvor man sagtens kan reducere omkostningerne og få det samme ud af det eller mere ud af det det handler altså meget om at turde lede på en anden måde jeg tror også at den omstændighed at vi er for dårlige til at bringe civilsamfundet ind

forholdsvis enkelt at finde en mere optimal måde

fru thyra franks ordførertale og hendes formuleringer der blev brugt men jeg går ud fra at liberal alliance akkurat

at få det ført ud i virkeligheden

om det egentlig er liberal alliance hun

og dansk folkeparti bakker op om mange af de udtalelser hun kommer med men jeg må nok indrømme at når

og at der også bliver nævnt at man skal spare fyrretusind

så kan man jo ikke få mere for mindre men det var også det jeg i al beskedenhed forsøgte at give udtryk for netop

fordoble produktiviteten uden at det koster en krone mere alene ved at tænke på andre måder

og lægge tingene ned og gøre folk mere ansvarlige

hive nogle af de mange bureaukratilag

så jeg tror det afgørende i svaret må være

tænke anderledes og det har netop fru thyra frank jo vist

ikke gætteri der er resultater der viser

komme af sted ad den vej og derfor synes jeg ikke

underligt at vi i liberal alliance tager udgangspunkt i den måde at tænke på

rigtig mange der er beundrere af den måde som fru thyra frank har administreret sit plejehjem på og det ville da være mærkeligt

også man kan se i rapporten at der er flere af de tendenser som man ligesom

herre villum christensen har siddet i folketinget i lang tid nu og

det er også nogle af de varme hænder som jeg ved at liberal alliances socialordfører taler så meget om

føre alt det ud i livet som ordføreren nævner i talen og

også i den tidligere valgkamp givet udtryk for at det niveau

det niveau som poul nyrup lå på

velfærdssamfundet var kørt helt i sænk under poul nyrup det er altså som om

vi har vænnet os til at den offentlige sektor

kun kan vokse og vokse i en uendelighed

der er en vigtig opgave i at bare ni ud af en hundrede og ni og halvfjerds herinde i folketinget siger at nu må det være nok at nu sætter vi en stopper for den

vi er overbevist om at vi sagtens

mere for mindre hvis vi organiserer os på nye og mere spændende måder og det er

er det glansbillede der bliver tegnet af plejehjemmet hvor man har hyggepianist og man tager på årlige

ud af de ressourcer der er i dag findes på det område så man kan sige

der være råd til alle de her ting

end andre plejehjem sådan generelt set

jo ikke i den her situation

givet ekstrabevillinger til til rejser det er simpelt hen penge der er tjent ind

blandt personalet

betyder jo ikke at man ikke kan lade sig inspirere det er jo netop et tydeligt tegn på at man er fastlåst i sin tankegang hvis man hver eneste gang der kommer

vi netop helt sikre på at vi ikke flytter os ud af flækken

er en tænkning bag den måde man har organiseret sig på på plejehjemmet som jeg tror kunne være vældig vældig nyttig

skal være meget plejekrævende for at komme på et hjem

vidensbank et eller andet sted vi bliver nødt til at lære af hinanden

lov til at putte deres penge i en en madpulje

ud og sammenligner med

ikke så afgørende at der er nogle nationaløkonomiske betragtninger som jeg kan forstå man går meget op i omkring det samlede antal ansatte i den offentlige sektor

til det samme synspunkt som tidligere nemlig at der er rigtig rigtig mange penge i

tænke organisering på en anden måde det er der altså beviser på og det er det vi skal turde at gøre noget mere herinde

helt nye strukturer på det her område

spørgere til ordføreren nej så er det social og integrationsministeren

en god og lang debat jeg synes vi er kommet omkring rigtig meget når vi har diskuteret hvad

nogle værdier og holdninger der skal præge fremtidens ældrepolitik i danmark

noget som har været nævnt nemlig at der er lavet nogle brugertilfredshedsundersøgelser som viser at mange af vores ældre er tilfredse med den hjælp de får

for det første vi skal notere os som et skulderklap ikke kun et skulderklap til os som sidder herinde men sådan set mest af alt et skulderklap til dem der er derude og som arbejder på

være der for vores gamle

sagt vil jeg også gerne sige at ældrekommissionen lige er kommet med sin rapport og af den fremgår det at cirka fem og tyve procent af de ældre er ensomme og føler at der mangler sociale aktiviteter når de er på

er der også en fjerdedel af de ansatte som synes at plejen kan forbedres og der er også

en fjerdedel af medarbejderne som synes at de mangler opbakning fra ledelsen altså har vi også nogle udfordringer og de udfordringer glæder

er det jo ikke guld og grønne skove det her er et område der hele tiden kan forbedres og som vi skylder at have fokus på fordi det netop er vores gamle som har

som vi selvfølgelig også skylder at tage os godt og ordentligt

frivillige på to tredjedele af de danske plejehjem det synes jeg er en skam fordi jeg ved at der er rigtig mange der gerne vil ind og være aktive og være frivillige også på plejehjem og det tror

kunne være noget af det som vi skal se på hvordan nedbryder vi skellet mellem det frivillige

vi for at civilsamfundet også her får større mulighed

mange af os der gør der vil være nogle som dør

en periode hvor det går ned ad bakke til sidst så vil vi altså stå i den situation at når man er en hundrede og en

ikke mange pårørende tilbage der kan komme på besøg og være der og nusse om en derfor skal vi til synes jeg at åbne op for

er vi skal tage os af hinanden og ikke kun hvordan

os af vores egne ældre men hvordan vi i virkeligheden af hinandens ældre fordi vi

forvente at hvis man skal leve så lang tid at vi alle sammen vil have pårørende der er frivillige derude som gerne vil ind og jeg synes man skal åbne dørene op

en del debat om frit valg og jeg har må jeg sige noteret mig debatten fordi den jo har været rejst en del

efter at jeg overhovedet blev udnævnt til minister

tolvte oktober altså ni dage efter

satte mig i stolen som social og integrationsminister at jeg første gang her i folketinget svarede på et spørgsmål om hvordan regeringen ville håndtere frit valg i fremtiden

det er en mulighed jeg er blevet

mange gange siden og svaret er naturligvis stadig det samme vi har ingen planer på vej

det frie valg vi støtter sådan set at der er et frit valg

i debatten demografien kommunernes muligheder sundhedstilstanden blandt de ældre

de værdier som regeringen synes er rigtig vigtige at vi bruger når vi skal

skal kunne bestemme selv det med at der er respekt om en det med at der er værdighed jeg tror vi alle kan være enige om at det er nogle værdier som vi selvfølgelig skal dyrke og som vi skal få til at brede sig vi skal hjælpe dem der arbejder med vores ældre rundtomkring i danmark og give dem de bedste muligheder for at gøre arbejdet godt og vi skal understøtte de mange gode udviklinger der er i gang derude

det vil sige at kommunerne kan vælge at visitere til

tilrettelægges på nogle af disse plejehjem for det er jo ikke nogen hemmelighed at plejehjemmet lotte hører under ok fonden og det er ok fondens

i søndags i berlingske tidende har haft en

fylde mere kan ministeren prøve at dele

mulighederne for at plejen på ældreområdet kan bringes ud på

og muligheder

nogle gange er der brydninger i et samfund

det offentlige ikke har patent på omsorg omsorg kan sagtens komme andre steder fra det har jo faktisk været sådan at rigtig meget af den omsorg der findes i danmark og som er i forskellige organisationer

er ting der er startet på baggrund af noget privat det kan have

privat socialdemokratisk det kan være kommet fra arbejderbevægelsen eller

andre steder fra jeg tror ikke man skal være så forskrækket jeg tror man skal se på hvordan man får det bedst mulige velfærdssamfund

sig til de private aktører på området og

derfor ønsker at der fra

det område er det noget som

i så fald ville det jo være spændende at høre

har året for aktiv aldring det synes jeg er fantastisk lige at få nævnt for vi har året for aktiv aldring og en undertitel til det er faktisk solidaritet mellem generationer

er vigtigt at understrege når vi i eu arbejder for hvordan vi kan sikre et bedre og mere trygt og værdigt ældreliv på sigt

samtidig også sørger for at den krise vi

ikke ender med at være en kamp mellem generationer eller et hundeslagsmål hvor man slås om hvem der skal have del i den vækst

fremtid der skal være der synes jeg det er vigtigt at

fokusere på solidariteten jeg synes det er godt

at venstre er optaget af hvordan vi kan sikre det frie valg det er en dagsorden jeg

kommet med nogle positive udmeldinger i forhold til debatten selv om den

været lang har den også været givtig tror jeg fordi

har været godt at vi har fået vendt mange ting og vi er nået vidt omkring vi har selvfølgelig drøftet de ældre der klarer sig rigtig godt men også dem som måske klarer klarer sig mindre godt og det er jo dem som dansk folkeparti gerne vil have fokus på jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre når ministeren på et tidspunkt i sin indledende tale

i høring og så videre hvordan ministeren vil sørge for

ender med at den her rapport bliver noget der står på en hylde at der nu kommer en høring og at høringssvarene så også kommer til at stå på en hylde men at vi i løbet af meget meget kort tid

vil kunne se nogle forbedringer nogle løft på det her område som det jo lyder til at

at komme med store nye velfærdsløft selv om det ville være dejligt og selv om man kunne have ønsket sig det det vi har gjort i forhold til at følge op på ældrekommissionens rapport er at jeg har sendt den i bred høring de høringssvar modtager jeg selvfølgelig

man kan bruge mange af de anbefalinger der er i rapporten

vi har jo faktisk sat penge af men det er småbeløb i forhold til hvor mange ting man kunne prioritere det er jeg fuldstændig bevidst om

vi har aftalt i satspuljekredsen at sætte fyrre million kroner af til at følge op på ældrekommissionens anbefalinger vi har sat tyve million

it satsning og vi har også

penge af i forbindelse med eu året så der er penge som vi kommer til at mødes og snakke om men det er selvfølgelig ikke på den skala som man kunne

det tilsiger økonomien desværre ikke lige

i alt hvad der drejer sig om forbedringer på ældreområdet

med en udmelding om

ældre ikke ville anskaffe sig en

ikke noget der skurrer i en socialministers ører især når man er socialdemokratisk socialminister jeg synes jo det var dybt foruroligende at høre at

ud med sådan en udmelding var det virkelig noget som var stemt af med

jeg hører at dansk folkeparti hørte det jeg hørte faktisk ikke økonomi og indenrigsministeren sige at hvis man ikke bare kunne købe sig en støvsuger

naturligvis at vi skal kunne tilbyde mennesker

det vil sige at er man visiteret til rengøring skal man selvfølgelig have det men vi bliver jo omvendt også nødt til at konstatere at når vi ved at der kommer tohundrede og femogtyvetusind flere ældre og vi kommer til at mangle arbejdskraft vil det jo være en god idé at vi anvender velfærdsteknologi og der vil da være mange mennesker

når man snakker om hvor det offentliges ansvar for at passe på folk starter og hvor

hvornår er det blevet det offentliges ansvar at betale for at folk køber en støvsuger jeg synes det giver mening hvis de ikke selv har råd jeg synes det giver mening hvis de er bange for robotstøvsugere at der kommer nogle og gør rent i deres hjem jeg synes det giver mening at

vurdering fordi en robotstøvsuger jo ikke i sig selv udgør al den praktiske hjælp man kan være visiteret til men jeg synes der er god fornuft i at vi bliver nødt til at kigge på hvordan vi bruger pengene og skal vi prioritere og have råd til de svageste bliver vi nødt til at

og hvis man kigger på den tekst der ligger til

busbilletter togbilletter og metrokort

eksempelvis at øge det her pensionstillæg

det andet kan regeringen ikke få alle sine drømme og ønsker opfyldt med én finanslov vi kommer forhåbentlig til at sidde mange år og derfor

andre muligheder for at vi kan tage debatten om det her også i tider hvor der rent faktisk jeg

skal se på hvordan man kan definere en fattigdomsgrænse der giver mening i en dansk kontekst når vi har gjort det er

jo lige præcis fordi vi ved at mennesker som lever i langvarig fattigdom og børnefamilier som

lever i fattigdom er særlig udsatte men jeg er fuldstændig enig med spørgeren i

så er man så dårligt

jeg anerkender fuldt ud at hvis at hvis man har sådan en lille indtægt

når vi så tager debatten om robotstøvsugere med ind i

vi kommer til i fremtiden at få en gruppe pensionister som er mere forgyldte end dem som er på arbejdsmarkedet vi kommer til at få en gruppe som har virkelig store pensioner og det er dem vel undt for de har arbejdet hårdt og længe for at få dem men når vi samtidig også kommer til at få en gruppe pensionister som ikke har haft mulighed for at lægge til side som

et hårdt og opslidende arbejde som måske har været ufaglærte og som ikke har haft mulighed for at lægge noget til side så bliver vi nødt til synes jeg at tage rimelighedsbrillerne på

så skal vi prioritere og hvad prioriterer vi så gratis robotstøvsugere til alle eller hjælp til dem som

tusinde danske pensionister som kun har grundbeløbet

på en kongres for flere år siden

få fjernet satspuljeforliget

socialministeren så ikke også at det kunne være en regeringsopgave at

hvis der er nogen der har forringet mulighederne for at kunne gå på efterløn

synes jeg ikke det er et ansvar jeg vil tage på mine skuldre så jeg vil sige at dér ramte pilen altså lidt forbi til selve spørgsmålet om satspuljen vil

det er ikke alle partier i folketinget der bakker op om satspuljen det eneste parti der ikke

enhedslisten som har valgt at stå uden for så vidt jeg er orienteret

er dansk folkeparti jo faktisk med i satspuljekredsen og det vil sige at når man starter forhandlingerne i efteråret så siger man rundt omkring bordet at præmissen for

man bakker op om måden pengene kommer ind på

den forudsætning vi har haft og det er den debat vi har haft når vi har siddet og forhandlet sidste år uddelte vi en

til rigtig gode formål i forhold til satspuljen

ordningen kan være skruet sammen på en mærkelig måde så tror jeg ikke på at man i en krisetid hvor der mangler hundrede milliard lige havde fået lov til at prioritere en

til gode sociale formål til udsatte borgere og derfor vil jeg sige især i en krisetid glæder

det betyder lige præcis at vi har mulighed for at gøre de gode ting

for at ministeren kommer her i dag og også synes at den her debat er utrolig vigtig jeg kunne godt tænke mig

pulje til bedre arbejdsmiljø i

så kunne godt tænke mig at høre ministeren om

forskningen viser jo at vi får rigtig mange demente ifølge prognoserne vil der i to

omkring ethundrede og syvoghalvfjerdstusind demente danskere hvor vi havde firstusind i to tusind

hvordan man lige præcis håndterer demente det arbejde har løbet og der er også

kommer til at stå med en ny udfordring

som vil have et andet behov for hjælp og

og som vil have et andet behov for fysiske rammer omkring sig

set glad for at det er et arbejde som man

at man skulle tage alvorligt og som heldigvis er

være nogen tvivl om at borgere som er demente er særlig udsatte

skal blive langt bedre til at få viden om hvordan vi hjælper dem og

velfærdsteknologiske hjælpemidler der kan være gode der er nemlig når man taler om demente behov for at se på hvad der kan øge livskvaliteten hvad der kan øge sikkerheden demente kan forlade plejehjemmet og blive væk men de kan også være rigtig glade

sammen med og de kan have behov for at boligen skal være indrettet på en særlig måde her er der mange ting

ministeren snakker om regeltyranni

forholder ministeren sig til det område mener ministeren at det er plejepersonalet og pårørende der skal vurdere om den ældre har behov for en gps eller

lovgivningen ændres på det område

at høre ministeren om hun vil garantere at

er på ældresektoren med det stigende antal ældre som kommer og med det manglende arbejdsudbud vi ved venter lige om hjørnet så er der behov for at man bruger velfærdsteknologi

at finde ud af hvordan vi kan få maskinerne til at gøre noget af det som kan frigøre hænder til eksempelvis at gøre noget af det maskinerne ikke kan klare

er strygerobotter så man ikke skal få ondt i skulderen det er rigtig genialt at

robotstøvsugere som kan køre rundt og fjerne skidtet mens man har tid til at lave noget andet og mere vigtigt end at gå rundt og få ondt i ryggen af

jeg synes at vi skal hilse velfærdsteknologien velkommen og at vi skal være bevidste om at vi

fastholde kvaliteten i vores ældrepleje

med de udfordringer der er inden for demografien bliver der behov for at vi tænker kreativt og der må man sige

vidunder når vi har en demografisk udvikling som gør at det er

tilbyder at aflaste sådan at færre mennesker kan give en bedre omsorg til flere ældre

er forhandlingerne afsluttet og forespørgslen er hermed også sluttet afstemning

finder først sted torsdag den treogtyvende februar totusinde